morten marinus leif mikkelsen og mike legarth forespørgsel

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som

det

forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer otte og tyve af maja panduro liv holm andersen anne baastrup finn sørensen

vi kan stemme nu

vi kan slutte afstemningen for stemte seks og tres imod stemte ni og fyrre

hvilket er dybt skadeligt for danmark starthjælpen begrænser tilstrømningen starthjælpen får flere udlændinge i arbejde og starthjælpen sender det vigtige signal til omverdenen at danmark ikke er et tag selv bord for lykkeriddere og menneskesmuglere jeg takker venstre og konservative for opbakningen de var lidt lunkne i starten men endte altså med at at bakke op om forslaget og det vil jeg gerne kvittere for jeg undrer

at liberal alliance ikke kan stemme for

det så blev tid til at stille spørgsmål rakte en odenseaner hånden op og spurgte

der foodcenter ikke bare et madtorv jo det var bare et madtorv

hvorfor fortæller jeg så denne historie fordi der er en ganske bestemt grund til at projektchefen havde så svært ved at tale jævnt dansk flere end fem og tyve procent af alle masteruddannelser bliver udbudt på engelsk

tyve procent på humaniora over fem og tyve procent på samfundsfag og mere end halvtreds procent på naturvidenskab ser man på udviklingen i danmark i

på en andenplads med hensyn til mængden af udbud af engelsksprogede uddannelser på kandidatniveau

danmarks evalueringsinstitut vil neddrosle brugen af dansk erhvervsvirksomheder går over til engelsk og dagligdagssproget erstattes i stigende grad af engelske udtryk dette er status i to tusind og tolv i folketinget er det kun dansk folkeparti der vil gøre noget ved det lovgivningsmæssigt alle øvrige partier talte under førstebehandlingen imod vort beslutningsforslag om at styrke det danske sprog jovist der er pæne ord i betænkningsbidraget men det er jo sådan at sproget ikke kun har brug for ord det har også brug for handling og det bedste vi kunne gøre var lovgivningsmæssigt at forpligte os på

at undervisningssproget i danmark var dansk slet og ret det er muligt at dansk folkepartis forslag ikke er verdens bedste men så har man da mulighed for at fremsætte noget selv der er bedre og det ville være skønt

til det længere for nylig

faldt mine øjne på nogle ord i vandrehallen som vi alle kender

hængt op valdemarsdag i nitten tyve og det lyder således vi fædrelandog modersmåldit hjertes gulddin viljes stål det står altså her i folketinget det er

det gør vi ikke længere i folketinget modtagelsen af beslutningsforslaget fortæller mig at dansk ikke længere scorer højt blandt

dansk er ikke et hit mere jeg håber det vil ændre sig for vort sprog fortjener

på vort modersmål som er dansk at vi så også skal arbejde internt i folketinget med at have dokumenterne på dansk

christian juhl skal jo prøve at tage en snak med vores eu ordfører

når et antal samtaler er flyttet ud af salen

jeg tror vi skal have dæmpet en lille smule mere for snakken

så kan vi åbne forhandlingen herre michael aastrup jensen som ordfører

stemmeoptællingen eller begge dele skal ske digitalt i danmark har vi en meget høj tillid til den demokratiske proces og dermed også til selve valghandlingen det er noget som vi ikke må sætte over styr mange har en vis skepsis over for elektroniske eller automatiserede valg de mange dårlige historier der har været rundtomkring

udlandet kan være med til at underminere tilliden

agter at implementere i danmark det er indtil videre uklart hvilke helt åbenlyse fordele der er ved e valg ud over at stemmerne hurtigt bliver talt op for politikere er dagen efter valget den længste dag ventetiden på de personlige stemmetal er ulidelig alle her i salen kan sikkert nikke genkendende til det men politikernes utålmodige traven frem og tilbage mens stemmerne tælles op kan imidlertid ikke alene retfærdiggøre at det er nødvendigt med et helt nyt system

selv i danmark har der tidligere været forsøg med at snyde med stemmeoptællingen om end det har været i meget lille skala

har sikkert været valgtilforordnede eller deciderede valgformænd i den forbindelse er der altid tvivlstilfælde ved det nuværende system stemmer hvor det er umuligt at afgøre hvad vælgerens intention har

stemmer ved sidste valg var ugyldige måske nogle af disse ville have været gyldige med et elektronisk afstemningssystem

men når det gælder de personlige stemmer så kan det ofte være meget få stemmer der er afgørende især i forbindelse med et kommunalvalg forskellige beregninger viser at indkøb af et e valgsystem kan tjene sig hjem på grund af færre udgifter til optælling af

hvis man afholder mange valg

har vi ikke tradition for i danmark og ikke meget tyder på at vi i fremtiden får flere folkeafstemninger efter eksempelvis schweizisk forbillede folketingets kommunaludvalg afholder en høring

nærmeste fremtid om e valg hvilket vi i venstre ser meget frem til

rejser sig så snart vi begynder at diskutere det mest grundlæggende for vores demokrati og folkestyre

men i dette tilfælde er det overordentlig vigtigt

mange spørgsmål der er

ikke mindst i forhold til sikkerhed og økonomi netop derfor er den kommende høring ekstremt vigtig for os for at gøre os klogere på de potentielle udfordringer der kan være ved e valg og for at lære

udlandet har gjort sig på området eksempelvis estland som jo nok er det land i eu

venstre vil ikke lægge sig fast på en konkret holdning på nuværende tidspunkt

det skal ikke afvises at vi kommer til at sige ja eller nej i fremtiden det vil sige en af delene

fald enormt skeptiske over for økonomien og sikkerheden som det ligger lige nu vi ser frem til debatten med folketingets øvrige partier og ikke mindst til den kommende høring

jeg har bemærket at en meget stor del af de ugyldige stemmer kommer fra brevstemmerne hvor man jo i dag får udleveret et blankt stykke papir kunne man ikke kigge på det

de ugyldige stemmer eller kunne man ikke hjælpe vælgerne med at vise hvor på stemmesedlen man skal sætte sit kryds for eksempel ved at lave en boks ville der ikke være nogle muligheder for

en farlig situation fordi det hurtigt kan

man staver navnet og staver man nu rigtigt og så videre

det giver mig også lejlighed til at sige

er lidt specielt at vi nu sådan meget hurtigt

masse fordele med hensyn til e valg så så jo

ved brevafstemning men der er også problemer ved selve optællingen jeg kan fortælle mærkelige historier om hvor mange timer man har brugt fordi man ikke

er et ufejlbarligt system vi har i dag det synes jeg ikke når vi så taler om det elektroniske valg

vi forventer da at regeringen har en interesse i at det her lovforslag får en god behandling ellers

har en stor værdi for danmark og danskerne

sparer også samfundet for milliarder af kroner og gør hverdagen

for både borgerne

digitalisering nøglen til fremtidig vækst og velstand for vores samfund dagens lovforslag om forsøg med digital stemmeafgivelse og stemmeoptælling er helt i tråd med den udvikling med forslaget får landets kommuner mulighed for at afholde elektronisk afstemning når der skal stemmes til folketingsvalg og andre valg

når vi ønsker at indføre forsøg og det er et forsøg med digitale valg så skyldes det

der er mange gevinster at hente ved digitale valg samtidig

mindst lige så trygt og sikkert som de valg vi kender med blyant og papir først og fremmest bliver valgsituationen mere brugervenlig og tilgængelig ikke mindst for borgere med synshandicap og for læsesvage borgere for i den digitale stemmeboks bruger man en computerskærm hvor der er billede af partilogo mulighed for at forstørre ligesom man kan få stemmesedlen læst højt i et par høretelefoner så man er den eneste der kan høre hvad der bliver sagt det er en kæmpestor hjælp til mange af de danskere der har vanskeligt ved den nuværende stemmeafgivelse med papir og

stemmeafgivelse og stemmeoptælling skal naturligvis opfylde

digitale valg vil i høj grad blive udformet så de ligner afstemninger som vi kender

der findes allerede velafprøvede løsninger der har en høj sikkerhed

for borgerne og i forhold til optælling netop optælling vil blive langt mere

vi kender den i dag fordi den elektroniske stemmeurne med det samme registrerer om man har stemt på socialdemokratiet venstre eller et tredje parti stemmeoptællingen bliver derved hurtig og præcis og der er mange ressourcer at spare på de kommunale medarbejdere og valgtilforordnede som i dag knokler for at tælle stemmer nogle gange i flere dage det er vigtigt

understrege at man ikke kan sidde hjemme i stuen

lovforslaget lægger op til at man møder op på valgstedet som man kender det i dag derved sikrer man at herre hansen i egen person har sat sit kryds på stemmesedlen ligesom valgstedet fortsat kan holde øje med at herre hansen ikke bliver presset til at sætte sit kryds ved et parti eller en kandidat som han ikke ønsker vi skal nemlig værne om stemmehemmeligheden så ingen andre kan se hvad man stemmer på hos socialdemokraterne ønsker vi at modernisere vort samfund

der er allerede veludviklede og afprøvede systemer på markedet som som vi i danmark vil kunne drage nytte af det stiller samme høje krav til sikkerhed og anonymitet som vi kender det i dag men samtidig er de meget mere effektive vi har som politikere politikere ansvar for at sikre udviklingen i vores samfund og bruge skatteborgernes penge mest effektivt socialdemokraterne kan på denne baggrund støtte

og det ser da fint og smart ud

irland og holland sagde nej til at gå til e valg så jeg må indrømme at jeg synes det virker mystisk at at man vælger at gøre det nu ikke mindst set i lyset af at de her kommuner der har bedt om at få lov til at lave de forsøg

et sikkert system men vi ved jo også godt at hvis vi ikke kommer i gang nu går der endnu længere tid inden vi egentlig kommer i gang

amerikansk eller engelsk udtryk siger at if its not broke dont fix

en god idé og det er det altså ikke med det her lovforslag jeg synes bestemt ikke det er en god idé at

lav risiko for valgsvindel og valgsvindel og man sikrer vælgerne en anonymitet når de står inde i afstemningsboksen

et valgsystem som rigtig mange rundtomkring i verden

misunder os så hvorfor ændre på det

hvis man skal lave det her som et e valgsystem tror

tror på at det er muligt

med i tankerne når man tager den her principielle diskussion at man skaber en en stor usikkerhed blandt vælgerne

stemme ikke bliver ændret hvis det bliver lagret eller kan man

afgivet når det foregår elektronisk

hele taget gennemskue hvordan en maskines optællingsprocedure virker

sammen med embedsmændene fra blandt andet kommunen sidder og tæller

kan gensidigt kontrollere hinanden det går man nu væk fra

er der har styr på hvordan computeren virker jeg synes det er et voldsomt demokratisk problem at vi går væk fra den lette gennemskuelighed vi har i valgsystemet i dag

kan man sikre en god valghandling er det ikke prisen

et velfungerende demokrati sådan set vigtigere end det men det

er det afgørende nu går det her ud på

havde valget var man så nødt til at lave omvalg

hen fordi det ikke var velfungerende med e valg

prisen per afgivne elektroniske stemme var så

ingen synlig effekt på valgdeltagelsen og valgmyndighedernes arbejde blev ikke reduceret ved det var konklusionerne i holland valgte man i to tusind og syv helt at droppe e

det store skræmmeeksempel

i usa i år to tusind hvor al gore og bush kæmpede da var der en elektronisk sammentælling som viste at der var afgivet minus sekstentusind stemmer på

er afgivet minus sekstentusind stemmer siden har usa så valgt at bruge milliarder af dollars for at finde på nogle andre systemer i tyskland har landets højesteret

andet afgjort at e valg er forfatningsstridige så der er fantastisk mange dårlige eksempler på hvorfor man

større mulighed for at kunne stemme ved hjælp af en hemmelig afstemning fordi man kan få hjælp

synes det er et kæmpe apparat man sætter i gang og det grænseoverskridende fordi det

blinde der skal have hjælp til at stemme ved en hemmelig afstemning så kan man

alene i forhold til brevafstemninger henne på kommunen

en kæmpe investering plus at de mennesker som gerne vil holde de sikre

og de handicappede der har brug for hjælp kan så brevstemme elektronisk henne på kommunen

skal være tydelig og klar og der er også noget grundlæggende i det her lovforslag som jeg synes er forkert

høringssvarene at der ikke findes nogen standarder der kan garantere at man får en sikker implementering af et sådant system jeg synes altså virkelig at

er en grund til at en mand som putin synes at det er en fantastisk god idé at man har e valg i rusland

kerne som er valghandlingen så bestemt er ikke overbevist om at det her er en god

jeg

det også blev nævnt før i debatten hvorfor man ikke har valgt at lade den her gruppe dem tech undersøge det færdigt

deres arbejde vælger man så at droppe

man trods alt havde ventet de sidste tre år til de var kommet

kommunerne i radikale venstre

også til kommunerne digitalisering og ny teknologi spiller en central rolle i forhold til at forny og modernisere den offentlige sektor

radikale venstre glade for og støtter op om at regeringen ønsker at imødekomme kommunernes ønske om at få mulighed for i højere grad at anvende teknologi til en modernisering af valghandlingen inden for nogle rammer som sikrer et korrekt valgresultat og som sikrer vælgernes fortsatte tillid til valghandlingen og valgresultatet

fru marlene borst hansen på forhånd kendte til

reparerer ikke vi udvider og lovforslaget lægger op til at der kan være valgfrihed mellem at afgive analog

og digital stemme det har rigtig mange handicaporganisationer efterspurgt idet mange handicappede på den måde slipper for at have andre med ind i stemmeboksen eller sågar andre til at stemme for sig samtidig hilser dansk ungdoms fællesråd det meget velkomment idet de tror

elektronisk vil få flere unge til at stemme skal vi følge med den teknologiske udvikling og modernisere vores demokrati ja selvfølgelig skal vi det og derfor støtter radikale venstre lovforslaget

at der i har været problemer med de her elektroniske valg jeg husker tydeligt selv

hvor nogle

om det her nu virker og synes ordføreren ikke

en udvalgsbehandling der er en andenbehandling

en tredjebehandling hvor der også er mulighed for debat

dette lovforslag kommer fra samme parti som undertegnede og hun sidder hernede og går på

den radikale ordfører sige til min mormor

sige til hende om at hun fremover mod sin vilje skal ned og bruge en computer hvis aarhus kommune vælger at gå med i et forsøg om e valg og regeringen får flertal

til radikale venstre kan man kontakte

rygter om at den radikale minister på området går på talerstolen om lidt og så har herre michael aastrup

vigtigt lovforslag at man ikke bare kan skyde det hen jeg stillede

og jeg går da ud fra at herre jeppe mikkelsen stadig

kan skrive mail til den rigtige ordfører jo tak men

vi tager debatten det er her folk sidder på tilhørerrækkerne og

at se hvad der foregår de kan da ikke leve med at vi bare sidder

hinanden og så ser vi hvad der sker

ordfører som står der som suppleant i dag ikke kan svare på det indholdsmæssige men herre jeppe mikkelsen må da trods alt kunne medgive os

og det vil jeg beklage så meget som overhovedet kan jeg skal nævne for fru marlene borst hansen at

at man enten ikke har kunnet stille

trods alt at stille med en der kunne læse en tale højt hvis der er spørgsmål er jeg sikker på at fru marlene borst hansen gerne vil

i medierne og så videre om det her forslag så det er ikke kun her i den lukkede kreds at det er blevet diskuteret

jeg vil ikke gå ind i hvad hvad lovforslaget konkret handler om jeg synes er blevet redegjort rigtig godt

forskellige metoder man kan bruge

af de bekymringer der har været har drejet sig om

fastholde en stor grad af tillid

måder at gøre det på handler jo om lukkede kredsløb

er rigtig godt i forhold til en dansk tradition om at vi deltager i hemmelige valg

et lukket elektronisk kredsløb og så får man tredje et papirspor man får altså en papirlap der registrerer

de rent tekniske og praktiske dele

hurtigere stemmeoptælling og resultatberegning

og vælgeren har mulighed for at verificere at deres stemme indgår i stemmeoptællingen

har en stor gruppe vælgere med et handicap det kan være ordblinde eller blinde og på den her måde

foretage et hemmeligt valg uden en hjælper utilsigtede ugyldige stemmer

kan elimineres samtidig med at muligheden for

kan opretholdes muligheden for en ekstra backup altså lagring af stemmesedlerne er også til stede

som det er blevet nævnt flere gange er det her en rigtig rigtig vigtig

og alvorlig sag og jeg synes også at de kommentarer

i dag vidner om at vi alle sammen tager det meget alvorligt noget af det vigtigste vi har er vores demokrati og

tilliden til at valghandlingen og demokratiet foregår på den rigtige måde

var der uåbnede brevstemmer der

tabt ved branden på søndersø rådhus og der er også andre tilfælde

prøvet og så forkastet elektronisk valg

som fortsat har det og

udbygger deres system heriblandt er estland schweiz norge og senest belgien der har investeret i et nyt system men jeg synes

som det her lovforslag bliver behandlet med og jeg glæder mig

få nogle gode spørgsmål og til at vi fortsat har en god og seriøs behandling af

it på nogen måde jeg synes

vi laver ændringer på it området

stor gruppe borgere i det her land som ikke er vokset op med ipads og alt muligt andet jeg begyndte da selv først

så længere tid er det jo egentlig ikke siden det tror jeg nogle gange at vi glemmer fordi det går så hurtigt men det er vigtigt at der er en tryghed

vi har jo også nemid

noget af det handler om om sikkerhed noget af det er praktisk

mulighed for at blive trænet i det og afprøve det inden det for alvor går løs kan man sige

fald siger at det er grundlæggende problematisk og

er moden til at vi går ind og kigger på de her ting vi kan godt kigge

folketinget det er det jeg gerne vil have ordføreren til at

at lukke for mange valgsteder

være god grund til men det må man se på lokalt det har vi jo ikke noget som helst med at gøre og det har jo ikke noget at gøre

så tror jeg faktisk heller ikke at valghandlingen vil foregå meget hurtigere for vi

nogle der først beslutter sig inde i

sætte et et kryds på et fysisk stykke papir eller om man skal skal trykke på en skærm er jeg ikke sikker på der er nogen forskel

er spillereglerne men men lytter sf

it politisk forening og og flere

professorer og universitetsfolk har udtalt sig kritisk om det her men der har også været positive

forfine nogle systemer

og der har jo også været været en udbudsrunde

og syv forskellige systemer er blevet undersøgt

til hvilke systemer som kommunerne dem der ønsker at komme til at bruge det kan gøre brug af

det er hvordan vi kan sikre at befolkningen føler en tillid til systemet så det er ikke kun

jeg fik internet at min computer gik ned blandt

en stemme fra sf til dansk folkeparti for hver hundrede stemme der afgives det kan vælgerne ikke gennemskue hvordan vil man lave de her

garanti for vælgerne det er umuligt

på et rådhus der er måske en menneskelig fejl i optællingen det vi jo skal gøre er

skal være en sikkerhed jeg er ikke it kyndig men jeg lytter

skal indføre digitalt valg i danmark det er en hjemmel til at de kommuner der ønsker

er vejen frem så skal vi have kigget på

at man ikke kan lave koder der kan manipulere med det og så videre

den endelige model

endelige system vi sidder og vedtager i folketinget i dag

altså at almindelige borgere tæller stemmerne op og kan overvære det og til at det så bliver teknikere der forstår hvordan optællingen foregår den

som har været rejst er at almindelige mennesker ikke kan gennemskue hvordan valghandlingen foregår

man skal have en teknisk forståelse for at kunne

meget principielle spørgsmål hvoraf det om den folkelige kontrol jo var årsagen til at forfatningsdomstolen i tyskland gik ind og lavede et forbud mod e valg hvad gør man sig af overvejelser

kræver det rigtig meget viden og det kræver rigtig meget diskussion og debat som vi også har nu

indførte netbank og nemid

er mine personlige informationer

sikre nok kan man

diskussion og og debat og oplysning og og viden og derfor synes

et lovforslag der giver hjemmel til at nogle kommuner kan sætte det i gang og så offentliggøre deres erfaringer med det også hvordan de ligesom har

nogle af de principielle overvejelser jeg synes også det meget principielt

hemmelige valg fordi de er nødt til at have

en stor del af grunden til at vi er meget

positive over for det her forsøg

til evig tid muligheden for at gøre det her

muligheden for at foretage digitale valg hvis ministeriet og ministeren

lave forhastede forandringer fordi digitalisering

har spurgt ind til flere gange i løbet af debatten

er vigtigt at understrege er at der med det her lovforslag ikke alene er tale om forsøg

en lovhjemmel til at ministeren kan give tilladelse til at alle stemmebokse til alle valg kan være digitale hvis man ønsker det der er en række ting som vi synes er betænkelige og jeg forsøger nu at komme ind på dem det

men for det første er det borgernes mulighed for at forstå selve valghandlingen det er en fuldstændig grundlæggende forudsætning for at man kan have tillid til

lægger op til at der skal indføres stemmemaskiner frem for papir og blyant så bliver det de færreste borgere som kan forstå hvad der rent faktisk sker med deres stemme det kræver måske et så detaljeret kendskab at

den systemudvikler der har siddet og designet det konkrete system

til at skulle stole på eksperter eller systemet eller teknikernes forsikringer om at systemet virker korrekt og det står i modsætning til det valg vi har i dag en anden bekymring vi har er at man svækker befolkningens kontrol med valghandlingen i dag har vi et system hvor almindelige borgere fungerer som valgtilforordnede og hvor alle har ret til at overvære optællingen af stemmer

mister vi den folkelige kontrol med valget og det anerkender ministeriet også selv i høringsnotatet hvor man skriver at ministeriet er enig i at det er en følge af digitalisering af stemmeafgivningen ogeller af stemmeoptællingen at den folkelige kontrol med valghandlingen ikke kan opretholdes i samme omfang som i dag og som jeg nævnte tidligere

er det også årsagen til at man har afvist det i tyskland

spørgsmålet om sikkerhed socialdemokraternes ordfører sagde at det var lige så sikkert som papir og blyant og det må jeg sige

som manuelle systemer ikke har så uanset hvor sikkert man synes det skal være uanset hvor sikkert man skriver

for at der opstår fejl og som vi også

årsagen til at man valgte at skrotte e valg i blandt andet holland og irland at det viste sig at der var usikkerhed

stemmemaskinerne og det var i øvrigt meget dyrekøbte erfaringer for vælgerne i begge lande det

jeg synes det er meget bemærkelsesværdigt at det her lovforslag ikke indeholder et reelt bud på hvad elektroniske valg kan komme til at koste og min forventning er at det kommer til at blive rigtig rigtig dyrt indkøb og vedligehold af både hardware og software opbevaring testning af systemerne og den bistand man skal bruge til det indkøb af nyt når elektronikken bliver forældet det kan hurtigt komme til at løbe op i mange hundrede millioner kroner

mange penge det egentlig er vi kommer til at bruge her så er der jo også nogle fordele ved lovforslaget som flere har været inde på og i enhedslisten anerkender vi at der er et behov for at forbedre muligheden for at personer med visse handicap

stemme selv men vi synes ærlig talt det er at skyde gråspurve med kanoner som man siger når løsningen bliver at hele befolkningen skal stemme digitalt vi vil gerne være med til at diskutere muligheden for at man finder en særlig løsning for de grupper

at man eventuelt kunne arbejde med stemmemaskiner i den sammenhæng det gør stort indtryk på os når de mest skeptiske når det gælder elektroniske valg er alle dem som er it kyndige det gælder en række enkeltpersoner som har indsendt høringssvar det gælder it universitetet hvor

nyudnævnte professor i elektroniske valg direkte opfordrer til at lovforslaget forkastes

med vælgernes tillid til valget og man risikerer at bruge mange mange millioner

og jeg er enig med venstre i at det

indfører elektroniske valg så konklusionen er

vi ikke kan støtte lovforslaget og jeg synes det er værd at huske på at det offentlige efterhånden har gjort sig mange dyre og dårlige erfaringer med digitale projekter som ikke var godt gennemtænkte og jeg tror at man

gå ind i den næste it fiasko og det med konsekvenser for vælgernes tillid til valg

så der kan uddrages mange betænkeligheder

kan peges på en række fordele

få afprøvet forsøg på det her område

foretager en lang række ting elektronisk som vi ikke havde forestillet os for få år siden alle vores pengestrømme og så videre så det vi har sagt

støtte støtte det her som et forsøg og

det ret klart at

enden af det hvis nu der er grund

vel er der en meget stor og fyldig beskrivelse

det er ministeren der kan give en hjemmel det er ministeren der kan tilbagekalde men folketingets mulighed for at genbehandle det her eller se resultatet evaluere

solnedgangsklausul i det her lovforslag

en deadline hvor det skal evalueres og hvor folketinget så kan tage stilling til om det skal være en hjemmel der fortsat gives eller udvides eller hvad

at det er resultatet af det her der afgør om vi i sidste ende siger et klart og utvetydigt ja til at det her er

fremtiden for stemmeafgivningen så det vi har nikket til og gerne vil nikke til i dag er også det at der afprøves forsøg på det her område med

der ligger i det her lovforslag som jeg synes er velbeskrevet og det er muligt at at gøre det på forsvarlig vis efter min bedste overbevisning elektronisk stemmeafgivning er for mange mennesker der færdes i organisationer

ikke noget nyt det bruges i en række

men nu er vi inde ved den personlige stemmeafgivning og derfor skal vi selvfølgelig være betydelig mere sikre men for os er det afgørende at vi får afklaret og ministeren kan svare på det eller vi kan få afklaret i udvalgsarbejdet hvor afgrænsningen

hvor folketingets muligheder er for at sige at det

det selvfølgelig udvides til at omfatte alle

vi jo ligesom have det som en generel mulighed i danmark

os at det er det der er det retningsgivende i diskussionen

det fælles ønske om at sørge for at vores valg foregår på en ordentlig og tillidsvækkende måde

nogle få af de ting som står i de skriftlige bemærkninger til forslaget forslaget her har sin rod i et kommunalt ønske jeg tror det var

at bede mig om at skaffe en hjemmel til at de kunne begynde at afprøve at man understøtter en valghandling digitalt

være fordele og ulemper forbundet med det bare lige for mit eget vedkommende

muligheden for at mennesker med forskellige handicap ikke alle mennesker med handicap men en lang række mennesker med handicap kan få en helt anden adgang til at stemme ligesom os der ikke har et handicap altså uden at skulle

og dermed også hemmeligt

de helt afgørende ting i vores demokrati er at man kan stemme uden at andre ved hvad man stemmer når først gardinet er faldet ned bag ved en i stemmeboksen så bestemmer man selv det synes jeg meget afgørende ting i vores valghandling og det betyder meget for mig selv at vi måske kan komme længere med det for borgere der har et handicap det være sig hørenedsættelse synsnedsættelse forskellige typer af bevægelsesproblemer som gør at det kan være svært at sætte et kryds med en blyant det synes jeg er en meget vigtig ting så er der nogle andre fordele ved det de er af mindre principiel karakter

handler om mængden af gyldige stemmer optælling optællingssikkerhed og den type af ting

nogle mere praktiske ting men det andet er faktisk principielt vil vi række ud efter at nogle borgere som ellers ikke kan stemme alene kan få den mulighed det synes jeg er det interessante

at få afprøvet i den her sammenhæng det er også en af grundene til at vi ikke bare har stillet det op som et spørgsmål om økonomi

vi ikke betale så meget for den diskussion må vi jo så have når vi ser hvad der kommer ud af de samlede forsøg

nå så langt så godt der kunne være gode grunde til at prøve

vi har så skrevet til kommunerne for at spørge om de ville lægge sig fast på at stille både økonomi

kapacitet til rådighed for at teste det er der seks kommuner der gerne vil

er at ministeren kan sige det må i så godt prøve under en række betingelser ligesom det er ministeriet der afholder udbuddet sådan at det ikke er den enkelte kommune der skal beskæftige sig med hvordan

sikkert system

det er fuldstændig rigtigt at lovforslaget giver en hjemmel til at også andre kommuner end de seks ville kunne søge men jeg håber det er åbenlyst

at give kommuner lov til at teste

og så tage stilling om det er en vej vi skal gå videre

debatten i dag og jeg takker for henvisningen til det baggrundsmateriale ministeriet også har lavet til ordførerne så er der meget brogede erfaringer med det globalt set det hænger

mange forskellige ting men noget af det som

er vigtigt er jo dels hvad det er for en kultur man har

for en teknologi man vælger jeg tror de fleste

meget rart at man mange steder er gået over til at få scannet sit valgkort det betyder at man ikke skal stille sig i kø ved et bestemt valgbord

man kan gå hen til det valgbord hvor køen er kortest og dermed komme i gang med at stemme jeg har ikke hørt nogen som har haft store bekymringer

vedkommende som står foran en og har fået scannet sit valgkort om fødselsdatoen for at få en større grad af sikkerhed det er en meget god illustration af sådan et i virkeligheden ret lille greb som øger sikkerheden i den forbindelse det andet er selvfølgelig den

en ting som jeg håber står lysende klart er at det her ikke er en hjemmel til internetvalg

er en hjemmel til at man kan forsøge sig med at lave fremmødevalg som er digitalt understøttet der er så forskellige måder

der kommer en egentlig stemmeseddel ud af altså et faktisk papirspor som man så derefter kan putte ned i en stemmeboks som så tæller stemmen det øjeblik den er kommet i det er i sagens natur også muligt fordi det er helt afgørende at der ikke er et link mellem den vælger som har registreret sig med sit valgkort og så den stemme som bliver afgivet for som sagt indledningsvis

også at man som vælger med et handicap kan stemme uden at andre ved hvad man stemmer og derfor må der selvfølgelig være et vandtæt skot mellem det at man har registreret sig altså at man er kommet og så den stemme man faktisk afgiver det der skal ske

fremadrettet er at nogle af de mange mennesker med dyb indsigt både teknisk og

udbudsmaterialet er i sagens natur ikke lavet

muligt at nogle af de kommuner som i udgangspunktet skrev er skuffede over at det ikke kan nås til det kommunalvalg som

sammen ser frem til men i en sag som den her kan man ikke så at sige jabbe sig hen til at lave en digitalt understøttet afstemning det giver sig selv at man bliver nødt til at vide hvad man gør og dermed også sørge for at arbejdet når der måtte være en hjemmel kan blive kvalificeret og ordentligt sådan at det der har været udgangspunktet tror jeg for alle i debatten i dag nemlig at vi får et sikkert og tillidsvækkende valg

frem til af faldgruber eller andre ting der kan være i e valg i stedet for tonser man

det harmonerer med det som ministeren selv er inde på nemlig at det er så vigtigt at der er tillid til det danske valgsystem det er så vigtigt at vi ved hvad det er vi nu skal sige ja til

vi har på kommunalt initiativ arbejdet med

det skaber en hjemmel det gør ikke at arbejdet er tilendebragt tværtimod

have den kvalitet der både er redegjort for i lovforslaget og som jeg også

ministeren meget belejligt glemte at sige i sin sin tale altså med for og imod

hvem kan gennemskue om den optællingsmaskine som

er programmeret rigtigt tæller den rigtigt

flytter den nu hver hundrede stemme fra socialdemokraterne til venstre

fra at man i dag har et system hvor man selv kan gennemskue og selv kan se hvordan optællingen foregår skal man fremadrettet have tillid

ministeren ikke bekræfte at det er den store ulempe ved det her

tror det er meget vigtigt ikke at gøre det her til et spørgsmål om at man enten kan have tillid til valghandlingen eller også

synes jeg personligt at det er meget afgørende at man kan give nye muligheder for mennesker som ellers ikke nyder det som det store flertal nyder

jeg havde egentlig forventet at at dansk folkeparti som

en meget stærk politisk holdning til at borgere med handicap skal have

eller på anden måde det er meget svært at se hvordan man kan gøre noget andet end at sige at hvis du har et handicap

er selvfølgelig en vurderingssag men jeg synes det vigtigt

en stor forskel jeg håber også at vi på på et snarligt tidspunkt kan fremsætte lovforslag om at man

som borger med med handicap kan blive registreret på det valgsted der har den bedste tilgængelighed sådan at man ikke oplever at der skal gøres noget særligt for at man kan komme hen og stemme men at man kan stemme på det afstemningssted

og forsket i det her professorer på

i stedet at sige det er det vi vil vi vil have

gang med elektroniske valg i det her antal

der er det bare vi sådan set savner ministerens konkrete svar og bud på hvorfor regeringen

valghandling på en anden måde som har nogle andre kvaliteter end den valghandling som vi kender i dag uden at man får en valghandling hvor folk oplever at der bliver gået på kompromis med den tillid man må have til en valghandling i et demokrati det synes jeg

som sagt synes jeg det er en kvalitet i en valghandling hvis så mange som muligt af borgerne der stemmer kan nyde det privilegium det er at der er hemmelighed omkring deres stemmeafgivning

eksperter som har indsigt og viden på det her område både for så vidt angår det tekniske

skal i gang når der måtte være hjemmel for overhovedet at sætte det i gang det synes jeg

måde at gøre det på og de resultater der så kommer

håber jeg sandelig også vil indgå i forskernes

at det skal gennemføres med

på det her spørgsmål og jeg må indrømme at

om hvorvidt vi skal have et forsøg med at valg er understøttet digitalt

som minister ikke har tillid til den måde valghandlingen foregår på i

jeg kan så konstatere at at det for dansk folkepartis vedkommende er vigtigere at valghandlingen foregår

som den plejer end at man forsøger at række hånden ud til nogle borgere som måske godt kunne tænke sig det samme som os andre

i denne evaluering

kunne konstatere at det er et forsøg for der ligger megen ministerbeføjelse i det her

ministeren kan kalde ting frem og tilbage

er ikke det vi har nikket til vi har sådan set nikket til at

et forsøg har normalt det i sig at man kan se

første gang hvor det er afprøvet i de her kommuner

og i udvalget forsker i hvad

for en proces der kommer herfra udvalget skal selv i forhold til selve lovforslagets behandling have en høring

er der en række arbejdsgrupper som skal i gang det der så er vigtigt er selvfølgelig hvordan

den evaluering der kommer ud af det og skal den være efter første valg

returneres om man så må sige til folketinget

folketinget kan sige ja eller nej eller trække i bremsen og sige nej minister nu går det for vidt

første eller det sidste ord der er sagt i den her sag tværtimod er det i ordets bogstaveligste forstand en en åben anerkendelse af at der er kommuner der gerne vil og at der kan være en række positive ting forbundet med det

vælgere med et med et handicap og deres mulighed for at stemme hemmeligt men

det er

det jo kan lyde meget sympatisk når man siger at muligheden for at have hemmelige stemmer skal udbredes til flere grupper af borgere end det er i dag for eksempel de grupper der ikke kan stemme selv men når realiteten er ikke kan lade sig gøre og man tværtimod risikerer at kompromittere stemmehemmeligheden for hele befolkningen er det så ikke for overilet at udbrede e valg uden at kigge på mulighederne for at lave en særlig løsning kun for grupperne

natur underminere et af hovedargumenterne nemlig at flere borgere vil kunne nyde det privilegium det er at

i det forarbejde som som er gjort før lovforslaget overhovedet er lavet

det er meget muligt at eksperter har forskellige syn på det

jeg håber at det er åbenlyst at vi ikke ville kaste os ud i forsøg med digitalt understøttet valghandling hvis det var sådan at man så kunne se hvad den enkelte borger havde stemt det er jo en helt central del af vores demokrati at når man først er i stemmeboksen

eftersom det er seks kommuner

som gerne vil være med og jeg i hvert fald ikke har fantasi til at forestille mig at det er samtlige valgsteder i alle seks kommuner

i sagens natur et afgrænset forsøg

at afgive deres stemme understøttet af

er jo at man kan få sit valgkort registreret

set ikke den store usikkerhed forbundet med jeg tror det er vigtigt hvis vi vil have resultater og egentlig

forhandlingen er åbnet den første ordfører er herre karsten lauritzen der taler

kan implementere europarådets hvidvask

måden man vil gennemføre disse ændringer på

er indføre regler om tavshedspålæg og hjemmel til at fuldbyrde udenlandske konfiskationsafgørelser som er omfattet af konventionen

omhandler dette lovforslag en gennemførelse af ændringer i udleveringsloven det er nødvendigt for at danmark kan være i stand til at bekræfte den tredje og fjerde tillægsprotokol

bekræftelse af de to tillægsprotokoller i grundlovens §

er nogen der skulle sidde derude og tænke

behandlede vi i folketinget for nogle år siden

men det er faktisk ganske svært også for en parlamentariker at følge hele forløbet selv om det jo

implementerer konventioner over en

få det samlede overblik så man ikke mister det som parlamentariker men men det føler vi nu i

skal også sige at vi betragter lovforslaget her som et lille skridt i i den rigtige retning for det europæiske mellemstatslige

politisamarbejde hvilket jo kommer til at gavne

hensigten er også klar at slå hårdere ned på international kriminalitet og sikre en mere effektiv og ubureaukratisk håndtering af enten sigtede tiltalte eller dømte personer i internationalt

man i lovforslaget skriver at formålet er en mere ensartet proces og mere ubureaukratisk proces medlemsstaterne imellem

et skridt i den rigtige retning det er så med de ord

sige at vi i venstre bakker op omkring lovforslaget og støtter det når det kommer til afstemning i folketingssalen og

er tilhængere af et stærkt europæisk samarbejde i forhold til bekæmpelse af international kriminalitet og det lægger det her lovforslag jo som sagt op til at give yderligere ubureaukratiske redskaber

bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme med videre og det støtter vi jo hvad betyder det her så lidt mere konkret herre karsten lauritzen var allerede inde på noget af det det gælder eksempelvis det her med at man kan pålægge tavshedspligt hvis der foretages en ransagning hos en der ikke er mistænkt

er det så vurderingen at der her er behov for at få præciseret noget i dansk lovgivning

have hjemmel til det tilsvarende når det gælder udlevering af lovovertrædere fra ikke eu lande forenkles procedurerne det giver en større grad af effektivitet og noget

bureaukrati når det bliver i overensstemmelse

man kan pålægge tavshedspligt når man undersøger

finder ud af det og at at man laver en forenklet procedure i udleveringsloven

en nødvendighed og en forudsætning for at vi har en effektiv bekæmpelse af kriminalitet og det skal selvfølgelig altid ske under iagttagelse af den nødvendige retssikkerhed en af de ting som vi bare ved kan gøre livet surt for kriminelle

er svært at beholde den indtjening man har fra de kriminelle aktiviteter så bliver det ligesom ikke så attraktivt og vi synes

understøtter lige præcis det samtidig

ligger der i lovforslaget en retssikkerhedsmæssig forbedring for

til retsforfølgelse i andre lande højesteret har nemlig afsagt en kendelse som fastslår at

den samme strafbare handling og det er selvfølgelig fint jeg noterer mig også at der ikke i nogen høringssvar

er særlige bemærkninger til det her lovforslag og

til at slå ned på international og grænseoverskridende kriminalitet med så det kan vi støtte fra

formålet med lovforslaget er derudover som bekendt at gennemføre de ændringer i udleveringsloven er nødvendige for at danmark kan ratificere den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering således indføres der for eksempel en forenklet procedure for udlevering af kriminelle til lande uden for eu og norden i øvrigt er det værd at hæfte sig ved at forslaget indeholder en justering af udleveringslovens regler om forbud mod dobbelt strafforfølgning der kan således ikke ske udlevering når den der søges udleveret

en præcisering af udleveringslovens bestemmelser om tilladelse til gennemtransport idet der tilvejebringes udtrykkelig hjemmel til at anvende en række strafprocessuelle tvangsindgreb i forbindelse hermed

i lov om international fuldbyrdelse af straf med videre eller i udleveringsloven formålet er jo derimod at sikre at danmark også fremover som flere også har været inde på bidrager til internationalt samarbejde

en vigtig pointe og dernæst som flere også har sagt

det er lige nøjagtig pointen at det kan vi være med til at sikre ved at gennemføre og ratificere europarådets hvidvask og terrorfinansieringskonvention og de to tillægsprotokoller til

omtalt så en markering et signal om at danmark er blandt de lande man kan regne med i det internationale strafferetlige samarbejde er hermed sendt

var bekymrede for konsekvenserne af en række af de

blev diskuteret i forhandlingslokalet og som det her

i den buket af initiativer som ministeren har fremsat med det her lovforslag er der en række fornuftige elementer men der er også en række tidsler vi er i venstre for at man giver øget mulighed for at fængselsfunktionærer og betjente kan visitere besøgende så man undgår indsmugling af mobiltelefoner og stoffer vi støtter også den del af lovforslaget

uddannelsen til fængselsbetjent og ophævelse af tredive dages reglen for prøveløsladelse men tidslerne og dem er der jo altså en del af handler i høj grad om de de facto lempelser af lovgivningen som lovforslaget kommer til at medføre

i nogle tilfælde alvorlig kriminalitet stiller til de personer

i fængslerne lad os tage forslaget om

vi kæmpet for og vi ønsker også

udvide ordningen men vi synes også det er vigtigt at skelne mellem hvem der får lov til at afsone

tiden er kommet til at tage en diskussion om at

og den periode man kan få lov til at afsone i fodlænke

omfattet skal personer dømt for grove forbrydelser have lov til at afsone i

går man altså nogle skridt videre end vi i venstre ønsker med det her

langtidsfanger der får lov til at afsone i fodlænke i perioden op til løsladelse det kan være fornuftigt i nogle tilfælde men

sig den situation at folk der er dømt for

vi ønsker nogle klare retningslinjer i lovgivningen og ikke bare en vurdering i kriminalforsorgen

fodlænkeordningen vi har kæmpet for den men vi synes måske også

også på kompromis med noget for noget ordningen

arbejdsforpligtelse mens man afsoner så forsvinder hele ideen

partierne bag aftalen har om

forbedre vilkårene for at afsone i fodlænke

der er klare og præcise regler der er nultolerance

man afsoner i et fængsel nu lægger justitsministeren og partierne bag aftalen

at man skal have lov til at blive taget med lidt alkohol i blodet

vi sammenligner med andre lande har vi faktisk et meget meget lavt tilbagefald for fodlænke det tror vi i venstre hænger sammen med

ganske udmærket ordning

kravene vi stiller til folk der afsoner vi skal gøre det ved

at udvide den gruppe der kunne være omfattet af det og måske

synes vi der er så store problemer med det her lovforslag så mange tidsler at at de ikke opvejer

venstres umiddelbare opfattelse at vi

stemme imod men vi har nogle ting vi skal

fordi man tillader at langtidsfanger får lov til at afsone i fodlænke og fordi de lempelser man laver blandt andet i

deres afsoning i i fodlænke

gøre det på forbrydernes præmisser vi skal gøre det på ofrenes og på samfundets præmisser

at hvis man tager de bekymringer herre karsten lauritzen giver udtryk for alvorligt

kommer til at afsone med fodlænker hvis der er

er sigtet med hele kriminalforsorgsaftalen er

hvis man dykker ned i lovforslaget jo står ganske klart og tydeligt at dem der har et lavt recidiv altså et

tilbagefald til kriminalitet og afsoner i fodlænke er folk der

folk der sidder inde for gentagne

men det skal knyttes op på en række krav der skal stilles og det gør man ikke i

forhandlingerne handler om afsoning i hjemlandet

som burde afsone i deres hjemlande vi har en eu lovgivning som en lang række lande ikke respekterer og ikke har implementeret

så justitsministeren kunne jo starte med

og få de lande der har lovet at tage imod deres egne statsborgere til at gøre det

om at lave bilaterale aftaler med de lande for eksempel

at man fra venstre side

vil indse at den anden ende uanset om man tager skyklapper på og ikke

ni ti milliard kroner i engangsudgifter her og nu

udfordringen med udenlandske kriminelle seriøst

antallet af udenlandske afsonere i de danske

men det har det radikale venstre det har justitsministeren og regeringspartierne afvist og det har

ikke ønsker at gøre det de siger nemlig sikre at udenlandske kriminelle kommer til at afsone i deres hjemlande de har det fint med at

er et lavere recidiv for mennesker som afsoner med fodlænke

den opgave godt de løser sådan set opgaven med at lave egnethedsvurderinger rigtig fornuftigt for det betyder at set i forhold til andre afsoningsformer er der faktisk rigtig gode resultater så kan venstre ikke bekræfte at vi faktisk har en fornuftig ordning

det vil være ganske trygt at udvide den fordi kriminalforsorgen er rigtig gode til at vurdere at de her mennesker som vi sender ud i fodlænke

at give flere mennesker mulighed for at afsone i fodlænke men vi ønsker bare også

det er alle kriminalitetsformer er det folk der er dømt for mord mordforsøg voldtægt er det pædofile

doping det er da en relevant politisk diskussion i min verden

kriminelle der er dømt for personfarlig kriminalitet og kriminelle der er dømt for ikkepersonfarlig kriminalitet det synes vi da vi skulle have en politisk diskussion om den tager vi gerne og jeg tror den sagtens kan ende med

at der faktisk kan være god ræson i

når man vurderer en person egnet til at afsone i fodlænke

en plan i den anden ende det vil sige at der skal være styr på noget uddannelse eller

noget arbejde og så videre så hvis en

er der faktisk lagt en plan og der er en slags kontrol med udslusningen

vi aner ikke hvordan det går

et godt redskab at man rent faktisk bliver

fodlænke med kontrol når man har vist nogle gode resultater den sidste periode

lov til at følge med i hvordan det går for vedkommende det synes jeg er en alletiders ordning og der er da masser af muligheder for at det kan

der kan blive mindre tilbagefald netop fordi

jeg har det da fint med den ordning i forhold til udslusning for folk der er dømt for økonomisk kriminalitet men det kunne godt være vi skulle overveje om folk der er dømt for mord og mordforsøg og andet

notere sig så siger sfs ordfører

karsten lauritzen sagde var at nu bliver det sådan at langtidsafsonere får lov til at afsone i fodlænke nej

hen ikke rigtigt det der kommer til at ske er at man som en del af udslusningen hvis man i øvrigt er fundet egnet til det kan få lov til at afsone den sidste del af straffen højst op til seks måneder i fodlænke i eget hjem og der er der jo ikke ændret på krav og kriterier til egnethed

i ti år har hævet strafferammerne for

ud fra en betragtning om at folk skulle have lov til at afsone lang tid

der er vi ikke enige i venstre jeg respekterer det konservative synspunkt men jeg

at så kan man bare sidde derhjemme og drikke når man afsoner i fodlænke

det er jo ikke rigtigt det der står i forslaget

er at man helt undtagelsesvis i enkeltstående tilfælde ved familiesammenkomster kan tillade sig at drikke én enkelt genstand og hvis man i øvrigt har afsonet fornuftigt og der ikke har været problemer

ok det er så i orden denne gang men lad det ikke gentage sig det er den lempelse der ligger i det men herre karsten lauritzen prøver at give befolkningen indtryk af at nu kan man bare sidde derhjemme og drikke løs og det er derfor at venstre er imod forslaget

synes at det her er en god idé jeg kan simpelt hen ikke få ind i mit hoved

mulighed for at man kan gå til flere børnefødselsdage eller resocialiseringsaktiviteter mens man afsoner i fodlænke

ikke alkohol hører ikke hjemme i et fængsel mens man afsoner

i fængslerne og i kriminalforsorgen det her med at der er pladsmangel

det bliver endnu mere nedslidende og hårdt at være ansat og det giver endnu flere konflikter mellem dem der er indsat i fængslerne og det betyder også at dem der er i fængslerne meget lettere falder tilbage til på ny at lave kriminalitet når de

er det godt at få taget fat på at vende udviklingen når færre falder tilbage til ny kriminalitet

der bliver færre ofre presset løser vi med den her aftale blandt andet ved at oprette nye fængselspladser

der ligger en udvidelse af fodlænkeordningen erfaringerne med fodlænkeordningen er gode

vil gerne understrege at det jo fortsat skal være en konkret vurdering af den enkelte der skal

fodlænkeordningen og det er igen fordi sigtet her er at det skal reducere

at man falder tilbage til kriminalitet

med det her lovforslag bliver adgangen til visitation bedre altså i

der smugles hash og narko ind i fængslerne nu bliver der bedre muligheder for at få visiteret folk så vi

at kunne få fængsler der er fri for narko i de senere år må man sige at de danske fængsler har stået i en mere og mere uholdbar situation presset er tiltaget med overbelægning i fængslerne til følge vi har set narko i fængslerne og

desværre gør det alt alt for nemt at falde tilbage til at lave kriminalitet igen og her kan vi

det kan man selvfølgelig ikke bare gøre med et lille snuptag det kræver et langt sejt træk

vi siger hvad er det der virker for at folk ikke falder tilbage til kriminalitet det er fodlænkeordningen hvordan udvider vi kapaciteten i fængslerne så

det er lige præcis det vi går i gang med nu og det tegner vejen til et samfund hvor der

mindre kriminalitet så vi bedre kan skille de stærke fanger fra de andre fanger og vi kan gøre det der virker og samtidig få bekæmpet narkoen i fængslerne og derfor synes socialdemokraterne

en aftale i eu om at eu borgere der er dømt for noget kriminelt skal hjem at afsone i deres eget land det har vi gennemført i dansk lovgivning

glimrende vi vil gerne have endnu mere fart på den proces og derfor har vi i

med en lang række af folketingets partier også sagt at nu laver vi nogle meget klare regler for hvor hurtigt

sagsbehandles i justitsministeriet vi har derudover sagt lad os sætte os ned og få kigget på erfaringerne fra andre lande sverige norge

prøvet at lave deres egne hjemsendelsesaftaler jeg tror at

og norge har lavet deres egne hjemsendelsesaftaler for

havde gjort ligesom sverige og norge og lavet en præcis aftale med rumænien eller andre lande ja det havde måske været smart

nu vil vi gerne betale nogen nogle penge for at tage deres egne fanger hjem

den der eu aftale og så ender vi bare med at smide gode penge efter dårlige penge og det er en rigtig rigtig dårlig forretning

jamen hov er vi lige præcis ved at skippe den individuelle vurdering hvor vi kigger på den enkelte

hvor meget man egentlig selv har gjort

laver systemet nogenlunde fleksibelt

der blev gjort nok for at få østeuropæiske kriminelle

er en række problemer ved

den her udvidelse af noget for noget ordningen

i forhold til i dag hvor man

tildeler folk en prøveløsladelse

i stofmisbrugsbehandling og så videre

være et mere generelt princip kunne man sige at

sig fortjent til en prøveløsladelse og ikke automatisk

en principiel ændring som som jeg taler for grundlæggende kan man da

får åbnet op for at man i større grad kan visitere de mennesker det

det i forvejen altså selv til en fodboldkamp i superligaen

folk for at se om de har ting med ind så det giver ganske god mening at man kan gøre det i fængslerne

af lovforslaget og det er at man sætter penge af til at

smuglet ind i fængslerne et af de steder hvor vi gerne vil løfte flaget

vi i hvert fald er bekymret er i forhold til den del

kan blive sværere at rekruttere de rigtige

det personale vi rekrutterer til fængslerne at det er folk der har en stærkere psyke og

kommer en atten årig gut ind

hvert fald et område som jeg kan sige vi fra

følge fremadrettet

mange positive tiltag i forslaget

det med at østeuropæerne skal hjem men alt i alt er vi

og længe om og nogle af dem er også

de tidligere ordførere vigtigst for mig er det dog at vi fremadrettet satser mere på resocialisering og straf der virker samt at vi får gjort op med det gigantiske kapacitetsproblem som kriminalforsorgen de sidste mange år i den forbindelse skal der gennemføres en række lovmæssige ændringer og det gør vi med dette

prøveløsladelse for eksempel har det i almindelighed været sådan at man ikke kunne få prøveløsladelse hvis man havde under tredive dage af sin afsoning tilbage det laver vi om og samtidig udvider vi

såkaldte noget for noget ordning en smule

fodlænkeordning der gode resultater med ordningen blandt andet i forhold til resocialisering af de fængslede og derfor udvider vi den nu yderligere med en måned

bliver straffe på op til seks måneder der kan afsones i fodlænke yderligere lemper vi en smule på kravene til fodlænke

vilkårsovertrædelser og fodlænke vil i højere grad blive brugt som led i udslusningen alle disse tiltag er med til at sikre bedre brug af fodlænkeordningen og mere luft i fængslerne begge ting er særdeles tiltrængt vi har desuden på baggrund af et ønske fra fængselsbetjentene blandt andet

kort sagt kan sige at fængselsbetjentene nu får de samme muligheder for at

besøgende som personalet i en lufthavn har

for eksempel kan visitere folks ben for at mærke om personen smugler noget ind i debatten har det være lidt uklart hvad betjentene tidligere har mulighed for og en ting man måske

betjentene og for de besøgende så for begge parter

derudover indeholder lovforslaget en mindre ændring af su loven hvorfor skal fængsler blandes sammen med su kunne man måske spørge

studerende på politiskolen samlet set er det altså et rigtig rigtig godt lovforslag som vi fra radikal side glæder os til at stemme

en begrænsning som man ser på mange områder

jeppe mikkelsen ikke det som jeg synes er et legitimt politisk ønske

at placere det ansvar ved kriminalforsorgen

at der ikke er en fælles bevidsthed her i folketinget om at det er de mennesker vi nu tillader at afsone i fodlænke forstår herre jeppe mikkelsen ikke ønsket om

domstolene til at udmåle den konkrete straf i en given retssag det sidder vi

så udvider vi fodlænkeordningen og det er

jeg synes de har hjulpet rigtig mange til at bevare en

vigtig tilknytning til en arbejdsplads eller en uddannelse de er i gang med og ovenikøbet også til deres familie fordi afsoningen kan foregå i eget hjem det kan være rigtig rigtig fornuftigt fordi vi ved at arbejde og uddannelse og det at man har kontakt til sin familie er de væsentligste faktorer når det handler om ikke

falde tilbage til ny kriminalitet jeg synes

det at der er en egnethedsvurdering når man får lov til

at afsone i fodlænke er en af de ting der gør det til et trygt redskab

skal i en eller anden udstrækning være nogle aktiviteter man følger om det så

pensionister og dagpengemodtagere som måske ellers ville have haft svært ved at opfylde

de tidligere krav det kan være rigtig rigtig fornuftigt når det handler om førstegangskriminelle at vi ligesom sikrer at de ikke kommer ind til et rigtig rigtig kriminelt miljø

vi ved at jo længere tid man opholder sig der jo større er sandsynligheden for at man linker op med en kriminel verden og fortsætter kriminaliteten så der kan det altså være et rigtig godt redskab

til seks måneder og så sker der det at man fremover kan udsluses med fodlænke det er noget vi i sf har arbejdet for vi har haft flere beslutningsforslag i vores tid i opposition om

lige præcis det her det har man haft

i sverige i nogle år og med fine resultater jeg synes det er fint at vi får flere muligheder i

udsluse med fodlænke det må og skal ikke være et alternativ til pensionspladser som jo tilbyder

vi får mindre kriminalitet og flere som fortsætter et liv

afvise for det første

skal arbejdsgiveren vide det hvis man har arbejde det betyder at nogle af kontrollerne foregår der det er der rigtig mange der har svært ved at arbejdsgiveren skal man bliver også nødt til at sige nej hvis børnene beder en om at gå hen på legepladsen det kan man selvfølgelig heller ikke i et fængsel men man står tit i nogle situationer

man kan faktisk ikke engang gå ud i sin have hvis man går konen på nerverne

det kan lyde som et mindre problem men

der er faktisk set eksempler på at folk har

det simpelt hen ikke har fungeret man ser de samme fire vægge indefra dag efter dag

det kan være ganske hårdt sidder man i fængsel

men jeg synes stadig væk at det er et uvurderligt godt redskab til at fastholde folk i

og det at vi får det som udslusning betyder at man ikke lades alene i en meget meget vigtig periode i overgangsfasen

man skal ud i friheden hvis folk afsoner deres straf

det betyder at de bliver skubbet ud i friheden uden noget tilsyn uden nogen kontrol uden nogen støtte og det øger sandsynligheden for at de falder tilbage her synes jeg der er skabt nogle gode muligheder for at vi faktisk støtter folk

sit det kræver det kræver

man tager rundt til de frustrationer der kan opstå

til dem der netop har ringe sandsynlighed for tilbagefald til kriminalitet

mulighed for at afsone i fodlænke det foreslår man

at gøre op med der bliver jeg nødt til at høre sfs ordfører hvad baggrunden

det der var den oprindelige tanke nemlig at afsoning

afsone med fodlænke for anden gang men det er klart at det må stoppe på et tidspunkt der er grænser for

for hvor mange gange man kan dumme sig men jeg vil ikke afvise at der kan være rigtig rigtig god ræson i at man faktisk siger

vurdering bag det og det er også mit indtryk at kriminalforsorgen er rigtig gode til det vi har faktisk en fodlænkeordning som fungerer rigtig godt

så nervøs for at vi udvider fra fem til seks måneder venstre har jo selv støttet

og en måned oveni tror

er det der kommer til at forrykke det store billede jeg tror det er ganske trygt

kriminalforsorgen er egnet til at vurdere det her for det har de ganske god erfaring med

rigtig mange år og de har været igennem flere udvidelser af fodlænkeperioden så jeg

man skal ind i samtlige personsager for

om det giver mening at give den her person en fodlænkeordning det

om man har været villig til at gå i behandling eller tage uddannelse eller hvad det nu kan være

jeg tror det er bedst at man går ind i hver enkelt sag og det er lige præcis det kriminalforsorgen gør

overbelægning der har været i de danske fængsler

få en celle men har måttet sove inde i spiserummet i nogle af de

der arbejder i kriminalforsorgen til hverdag at vi nu endelig får taget fat på at få løst de problemer det er et ekstremt udsat job

at vi stresser dem yderligere med en overbelægning og

i sagens natur i i et job som deres derudover

er vi i enhedslisten også utrolig glade for at vi med den her aftale sætter øget fokus på resocialisering det handler jo om at sikre at der kommer så få ofre for kriminalitet i fremtiden som overhovedet muligt sikre os

for at man begår ny kriminalitet efterfølgende er så lille som overhovedet muligt desværre

når man kommer ud end man var da man kom ind

have fokus på med den her aftale

rigtig positivt at vi nu får øget mulighederne for prøveløsladelse og forbedret fodlænkeordningen

vi går også med aftalen i gang med en bedre udslusning fra fængslerne til virkeligheden hvis man har siddet i mange mange år inde i en helt anden verden med meget meget stramme rammer

finde ud af noget så simpelt som hvordan

en lejlighed og finder sig et sted at bo hvordan man tilmelder

forsøger vi altså at støtte bedre i overgangen til det virkelige liv og forhåbentlig

støtte bedre i forsøget på ikke at vende tilbage

også nu at man ikke kan løslades op til weekenderne altså at man ikke kommer ud fredag eftermiddag hvor man ikke kan gå i gang med alle de praktiske ting man skal have foretaget hvor man ikke ikke kommer ud kommer ud til andet

man måske kom til at lave nogle knap så heldige ting med

på de udfordringer som vores kriminalforsorg står over for

se konstruktivt og logisk på kriminalitetsproblemer i vores samfund tager reelt ansvar for det og forsøger at forhindre gengangere i stedet for som den tidligere regering efter min bedste overbevisning gjorde

eneste problem med hovedløse strafskærpelser

både logisk og gennemtænkt

vil forhåbentlig betyde at vi kommer et skridt i den rigtige retning med at forhindre ny

og alt muligt andet der er tale om nogle få justeringer der gør at fodlænkeordningen kommer til at fungere bedre i praksis end den gør i dag men hvis venstre virkelig mener at det det at man tager et glas rødvin

betyder at man skal ind at afsone i fængsel i stedet for i fodlænke også selv om der ikke er noget som helst andet at sætte en finger på og at venstre

hellere vil bruge så mange ekstra skattekroner som det koster at have nogen siddende i et fængsel i stedet

jeg synes det er spild af penge specielt fordi vi ved at fodlænkerne faktisk fungerer meget bedre

styrkes og at flugt under fodlænkeafsoningen fremover kan straffes på lige fod med flugt fra anden afsoning med videre liberal alliance har forpligtet sig på den tilgrundliggende aftale

de mange ændringer det har vi for at lette på kapacitetspresset

kriminalforsorgens institutioner og for at sikre et mindre tilbagefald til kriminalitet og først og fremmest for at sikre at der bliver færre ofre for kriminalitet vi agter naturligvis at stemme for

kan have en tryg dagligdag inden for fængslernes mure det kan ikke være rigtigt at man nogle steder som indsat skal lide overlast fordi der er andre indsatte der ikke kan lade en være i fred

ikke rimeligt at personalet ikke kan gå på arbejde og få

nøgleordet da vi fra konservativ side mødte op til forhandlingerne her vi ville have sikkerheden i top og det fik vi vi har fået to hundrede nye pladser

at man ikke sidder så tæt at det i sig selv giver problemer og udfordringer gnidninger og konflikter vi har sørget for at få oprettet otte og fyrre særlige pladser i østjylland hvor man kan isolere de negative stærke indsatte

der ødelægger dagligdagen for både indsatte og ansatte i kriminalforsorgens institutioner de kan blive isoleret for sig selv så de ikke generer andre det er en klar styrkelse af sikkerheden i vores fængsler vi har fået gennemført at man får hjemmel til

visitere besøgende altså visitere efter om de har narkotika mobiltelefoner eller måske endda sågar våben med ind i fængslerne det er en klar styrkelse af sikkerheden i vores fængsler vi havde også et krav og et ønske om at vi fik strammet op i forhold til hjemsendelse af udenlandske kriminelle så de kan komme hjem og afsone i

hjemlandets fængsler vi nåede ikke så langt som vi gerne ville det gjorde vi ikke men vi nåede halvvejs eller cirka halvvejs det er nok svært at gøre op men vi kom et langt skridt i den rigtige retning i forhold til at få nogle krav om og nogle kriterier for hvordan man effektiviserer hjemsendelse af kriminelle udlændinge til afsoning i

længere ja men sådan er det jo når man må indgå et forlig

så må man jo også nogle gange sige det var så det bedste vi kunne opnå i den situation det der er så utrolig vigtigt i forhold til kriminelle udlændinge er at det

være sådan at kriminelle udlændinge der kommer til danmark for at

stort set er ligeglade med om de bliver opdaget eller ej og sådan er det desværre for nogle i dag

hvis fælden klapper og man hurtigst muligt ryger

har de respekt for det bryder de sig ikke om og det kan betyde

fravælger danmark som det land hvor de vil

den danske befolkning og potentielle ofre

som bliver udsat for indbrud hjemmerøverier

kan slippe for det fordi de kriminelle siger nej vi skal ikke til danmark det kan ikke gå for

det er ærgerligt men vi nåede et langt skridt i den rigtige retning og det tager vi med det stik tager vi hjem og så må vi arbejde videre på at gøre det endnu bedre sammen enten den nuværende regering eller en

en endnu bedre regering og så kan det være at det bliver nemmere at få strammet yderligere op

det konkrete lovforslag ligger på bordet

indeholder for det jeg forstod man var mest utilfreds med

finansieringen af den her aftale men det har vi jo for længst passeret det gjorde vi

allerede i december måned det næste der gjorde sig gældende

sad og forhandlede det her eller kort tid efter gik det op for os at det at man piller sin fodlænke af under afsoning i eget hjem og så stikker af derfra rent faktisk kun har den konsekvens at man ryger tilbage i fængslet og skal afsone resten af tiden dér

åbent fængsel ja så er det i sig selv strafbart det bliver det

man piller sin fodlænke af så er det i sig selv strafbart og det skal

at vi fra konservativ side var rigtig meget tilfredse med at den ordning vi selv fik startet op

skal have lov til at komme på udgang og orlov når det er jul

andres hjem og laver indbrud det fik vi gennemført administrativt og det betød jo at vi allerede julen efter kunne se groft sagt en halvering af antallet af indbrud det har vi med den her aftale fået udvidet til at to andre højsæsoner for indbrud nemlig påske og sommerferie nu også

de skal sidde inde i de perioder så vi andre

få lov til at afsone i fodlænke i eget hjem

det er

milliard kroner det har været et længe næret konservativt ønske at vi fik styrket kriminalforsorgen sikkerheden i fængslerne jeg ved godt at venstre og dansk folkeparti gik fra forhandlingerne til sidst fordi man ikke kunne blive enige om finansieringen men når nu vi har lagt det bag os

ikke forstå at venstre så ivrigt leder efter nogle småting

en krog man kan hænge frakken på i forhold til

skal stemme imod lovforslaget og det man hører herre karsten lauritzen sige

det ene argument efter det andet som ikke er rigtigt der synes jeg bare det er ærgerligt at man

bidrager til at vi får færre gengangere og dermed

også færre nye ofre for kriminalitet jeg vil

også har taget et stort ansvar for aftalen men rent faktisk også takke

jeg synes holdt et meget

det synes jeg skylder

blive sagt her fra folketingets talerstol og jeg håber

præsenteret her i dag det er vigtigt at vi tager et ansvar for at have en kriminalforsorg der hænger sammen

ændringer i straffeloven og ændringer i straffuldbyrdelsesloven således at vi blandt andet med aftalen får mulighed for at justere på mulighederne for at komme i fodlænke

det der har præget debatten her

er hundrede procent enig med herre tom behnke

venstre i den her debat

har afsløret sig selv som nogle

både i den her debat og må man forvente

jeg synes at de forhold som vores kriminalforsorg har måttet kæmpe med i de sidste ti år taler for sig selv og jeg synes

det er ærgerligt at et regeringsbærende parti som venstre ikke

er i stand til at tage et ansvar og være med til

op efter en politik og konsekvenserne af den politik som

selv har været med til at gennemføre

jeg synes at de ansatte i

herre karsten lauritzens synspunkter

der så kommer i fodlænke vælter sig rundt i beruselse det er stort set det billede man får når man hører herre karsten lauritzen tale det er så det der kommer ud af at

det er det der er tale om og så giver vi mulighed for

nogle af dem der i forvejen er på vej og tæt på prøveløsladelse kan få lov til at afsone i eget hjem

under skærpet kontrol under særlige hensyn til ofrene for

almindelige retshåndhævelsesprincipper og alle de ting

i aftalen det er bare

enten ikke forstået de regler man selv har gennemført under sin egen regeringsperiode

er velvalgt og det er velvalgt fordi vi ved at kriminalforsorgen har været i en meget vanskelig situation vi har behov for at finde pladser derfor laver vi nogle finjusteringer det er det der er tale om med fodlænkeordningen samtidig ved vi også at det gode ved at flere får lov til at komme i fodlænke er

det burde sådan set ligge lige for ikke mindst for

som herre karsten lauritzen rigtigt nok sagde tilbage i to tusind og fire var med til at

udgangen giver vi mulighed for at man kan blive prøveløsladt tidligere til

afsoning i eget hjem de selv samme mennesker sidder jo i kriminalforsorgens institutioner

kan se hvad problemet er det er fuldkommen samme principper hensynet til retshåndhævelsen hensynet til

kriminalitetstyper og gentagelseskriminalitet alle de principper som herre karsten lauritzens parti selv har

den her ordning er videreført i den her aftale og alligevel

det er langt ud over hvad man kan tillade sig at sige hvis

læst den her aftale

der tale om en velafbalanceret aftale som kan være med til at sikre at kriminalforsorgen får mere luft at vi får en kriminalforsorg der kan hænge sammen

er med til at sikre at vi får færre gengangere og dermed færre nye ofre for

jeg under forhandlingerne må jeg indrømme fornemmede at venstre

på grund af finansieringsspørgsmålet jo fair nok men at det skal retfærdiggøre at man udlægger

når han nu tegner det der billede af det med alkohol hvorfor er justitsministeren så optaget af det altså vi har klare

enkle regler i dag hvorfor er det justitsministeren er optaget af

som der står i lovforslaget at man nu ikke blot

men altså i flere tilfælde godt kan blive taget med lidt alkohol

med en rigtig rigtig lav recidivprocent og det har vi fordi man har nogle klare krav til folk der afsoner i fodlænke hvorfor ønsker justitsministeren at lave det

intet som helst har med mulighederne for at fortsætte et i øvrigt pletfrit afsoningsforløb

kan fortsætte i et i øvrigt fejlfrit og ganske udmærket udslusningsforløb vi har jo alle sammen

at flere

det her lovforslag men det ønsker justitsministeren jo ikke og det er fordi ministeren i

og det er jo ikke sådan at man kommer ud dagen efter eller de første par dage efter at man er startet

fordi mange af dem der laver de forbrydelser enten

under påvirkning af hash eller alkohol og har et ret stort alkoholforbrug og så bliver det bare til at de drikker indtil de får det gule kort

drikke løs indtil den dag de får

det er bare min kommentar til det så ved

der er ikke nogen der har noget at lade hinanden høre vi må bare konstatere at

to lovforslag ét om æbler og ét om bananer den ene

nye mere sikre kørekort som bliver sværere at forfalske og sværere at efterligne

større differentiering af sanktionerne over for overtrædelse

starte med at lave talerstolen om til en skriftestol det er så sjældent det sker herinde i folketinget at der er nogen der erkender noget

vi jo nok sige at vk regeringen og jeg tror egentlig at alle partier tiltrådte det så der har vi heller ikke noget at lade hinanden høre

og fem blev ret ret meget hardcore i forhold til at slå til

at vi nok var var gået for vidt

lidt i gang med den den fjerde lempelse her fra

en dom den såkaldte urbandom hvor man

imod os fordi man siger at at der er

bevidst snyd med magneter på de såkaldte tachografer så man sætter dem ud af

handling man overhovedet kan lave med forsæt man har jo været henne at konstruere en

en magnet på og så videre så for mig

samtidig siger ok vi går også til dem

tale om kørekort eller ej jeg synes ikke man behøver at forhøje bøden til fire tusind

er egentlig nok i hvert fald i mine øjne

det mere er kørekortet som folk har respekt for med hensyn til

de kalder de mindre alvorlige overtrædelser

at give en advarsel jeg synes så til gengæld i erkendelse af

så vi heller ikke er meget meget restriktive over for vognmændene så de lempelser

kan vi i allerhøjeste grad tiltræde i venstre

og ikke begynder at sætte bøden op til fire tusind

tusind kroner med hensyn til

så længe vi forhøjer gebyret med det der er en ekstra udgift

skatteyderne i almindelighed skal betale men det vi måske lige skal overveje er

sige ok så må den store mængde betale en krone for meget hvis vi kan lempe hos pensionisterne

blev udgiftsneutralt for staten

så betalte de mange måske en krone for meget og

betaler alt for lidt men det er noget vi kan klare i udvalgsarbejdet

jeg kan se på formanden at jeg ikke har yderligere

det kan føre til at man også mister sit job og derudover at man jo også mister muligheden for at køre i sin private bil en sådan straf er efter socialdemokratisk opfattelse alt for hård hvorfor skal enkelte dumme fejl betyde at en chauffør mister jobbet og måske dermed også skubbes ud i en kedelig social deroute

sikrer at småfejl i tidsregistreringen ikke længere kan risikere at koste chaufførerne jobbet med lovforslaget her sker der tre ændringer

en forhøjelse af gebyret for at udstede og forny kørekortet de forhøjede gebyrer der fremover stiger med tyve kr skal dække de omkostninger der er ved at udstede og forny

kørekortet omkostningerne stiger altså fordi de danske kørekort skal blive bedre og mere sikre

forfalske det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget at de danske kørekort ikke lever op til de sikkerhedskrav der stilles af eus kørekortdirektiv vi ved jo også at det er sådan at kørekortet ofte bruges til at legitimere sig med i en række sammenhænge formelt eller uformelt

det en god idé at hæve sikkerheden i forbindelse med

følges op på en dom fra eu domstolen sådan at de bøder der er for at overtræde reglerne om brugen af kontrolapparaterne i busser og lastbiler ændres busser og lastbiler

at køre og hviletidsbestemmelserne faktisk overholdes

kontrolapparatet der nu ændres med lovforslaget i praksis bliver der i stedet for én bøde tale flere bødestørrelser afhængig af hvor grov en overtrædelse der er tale om bødestraffen differentieres med andre ord således at den bedre matcher forseelsens karakter samtidig fremgår det af bemærkningerne at hvis overtrædelsen skyldes sjusk eller forglemmelse kan det fremover overvejes helt at undlade at rejse tiltale for det tredje indebærer lovforslaget som jeg også nævnte i min indledning

i forbindelse med fejlregistrering af køre og hviletid ændres chauffører der laver småfejl skal ikke længere risikere en ubetinget frakendelse af deres kørekort og dermed også risikere at miste deres arbejde de kan med lovforslaget her slippe med en betinget frakendelse når der vel at mærke er tale om mindre fejl alt i alt får vi med lovforslaget her større sikkerhed i forhold til forfalskning af kørekort vi får bragt lovgivningen i overensstemmelse med domstolen og så sikrer vi et lidt mere fleksibelt system når det gælder frakendelse af kørekortet på den baggrund

at man ikke bare mister sit kørekort fordi man har lavet en lille forglemmelse på sit kontrolapparat det synes

godt skridt at tage og det gør jo så også at politiet så kan koncentrere sin indsats om de virkelige forbrydere dem der virkelig snyder med det her system og så slå til der

i dansk folkeparti særlig begejstrede for den del der handler om det tredje kørekortdirektiv

har støttet det direktiv

er vi jo ikke tilhængere af en ny afgiftspakke her er det så bare kørekortene der alle sammen får et lille klem så under udvalgsarbejdet vil vi meget gerne anmode om at

man ikke kan støtte og så måske vil være nødt til at sige nej til alt det gode også så jeg håber på opbakning til at vi kan få det her lovforslag

og derfor lemper vi på reglerne for overtrædelse af kontrolapparatet

eksempel være diagramark og fartskriverkort

det vil medføre flere betingede frakendelser når der kun er tale om at man har overtrådt reglerne for fartskiven og ikke andet ud over det

medfører dette lovforslag en forbedring af kørekortene som id kort sikkerheden er ikke hævet siden nitten syv og halvfems og det er et af de absolut mest brugte id kort det gør dog at udgiften til udstedelse af et kørekort stiger med tyve kroner

og det lægger vi op til at

lille smule mere således at de der skal erhverve kørekort mange gange altså når man er

grund til at man i to tusind og fem strammede gevaldigt op på bødestørrelser

overtrædelser i betydeligt omfang og

med kontrolapparatet så man kunne sløre at man også snød med køre hvile tiden

på bekostning af færdselssikkerheden

på bekostning af chaufførernes helbred så udgangspunktet for enhedslisten når vi diskuterer det her

med en masse useriøse chanceryttere både vognmænd og chauffører

vi snakker cabotage som vi har snakket meget om i det her ting

det gælder når vi snakker overlæs og det gælder ikke mindst når vi snakker køre hvile tid og vi snakker kontrolapparat efter vores mening

meget stramme regler og en meget omfattende kontrol der hjælper hvis man vil holde det her problem i ave derfor mener vi

at man er nødt til at have et tilstrækkelig hårdt sanktionssystem og bevar mig vel for de krav der

i forlængelse af den her højesteretsdom der faldt i tirsdags om at nu skal branchen til

have en meget udbredt egenkontrol og selvforvaltning

et forholdsvis rigidt sanktionsregime vi erkender at reglerne

kan være indviklede og de kan være vanskelige at håndtere og

men det er ikke det er det typiske og skal vi holde det i ave som jeg siger så

den urbandom som er faldet i eu

at der skal være et et rimeligt forhold mellem forseelsen og den dom der

i tusindvis af små og store sager og hvis de skulle

en meget meget individuel retsbehandling

opstramning og og ikke til at have med at gøre der er jo sket en række lempelser dels ved den

med nogle bagatelgrænser og nogle tolerancegrænser men det har så også vist sig at erhvervet lynhurtigt indarbejder de

selv samme tolerancegrænser det er på køre hvile tid

det er med hensyn til overlæs hvor man må køre med syv procent

tager man de ti minutter i den pause der

kun af en for tolerancetærsklen

den her urbandom satser på nogen graduerede satser

igennem flere og flere gange kan jeg blive i tvivl om i virkeligheden lemper på det område der

helt konkret og prøver at sætte det ind i nogle konkrete sager

der er lempet og det vil jeg selvfølgelig sikre mig men

kun sker når man kan påvise at det sker ved bevidst snyd ved gentagelser og ved grove overtrædelser det er

nemlig det med at man som chauffør risikerer at miste sit førerbevis at man dermed også risikerer at miste sit

at man ikke kan køre med sin familie i sin privatbil og så videre synes enhedslisten ikke at det er et positivt skridt at vi nu sikrer at den her chauffør som

set har passet sit arbejde men kommer til at lave nogle

ikke risikerer at skulle gå fra hus og hjem fordi

man har gradueret satser og så videre fint for os det generer os ikke voldsomt derfor er vi også for lovforslaget som helhed

at der ikke idømmes ubetinget frakendelse når der bare er bare er foregået nogle overtrædelser som ikke kan kategoriseres som alvorlige overtrædelser men det er ved gennemlæsning af lovforslaget at jeg bliver i tvivl om det faktisk forholder sig sådan om der bliver

nogen egentlige lempelser der det tror jeg stadig væk på der gør

stadig væk på der gør men men jeg vil bruge

op men vi erkender

foretager om graduerede bødestørrelser og så videre

det er fint nok for os det generer

ubetinget frakendelse skal bruges med med lempe om jeg så må sige

gentagne overtrædelser men når jeg tillader mig

være helt hundrede procent sikker på at det så også rent faktisk finder sted

det her område det gælder sikkerheden og det gælder en fair konkurrence det er vi helt enige om men jeg vil spørge herre henning hyllested om ikke enhedslisten skelner

magneter på gearkassen og falske førerkort og på den anden side det

afstedkommer at chauffører

også fordi reglerne på mange måder opfordrer til det de kan være indviklede de kan være svære at forstå og der kan

sjusk og betjeningsfejl af kontrolapparatet problemet er

er jo det der er problemet nemlig at man skal påvise

konsekvens at man ikke kan aflæse hvad køre hvile tiden har været og det er derfor man skal være meget opmærksom på det her det var jo det politiet konstaterede

det er grunden til at det blev så forholdsvis restriktivt som det gjorde men

så også blødt op på det med tolerancetærskler inden for snart sagt alle

vores besøg i tungvognsektionen at det er en rigtig god idé

forringer vores kontrol det er også derfor at vi har været med til på det specielle

bevilge ekstra penge til tungvognspolitiet så man kan styrke kontrollen

vi går mere ind for øget kontrol ind på det her område også i erkendelse af sammen med politiet at det er en betændt branche herre kristian pihl lorentzen det er en

betændt betændt branche ikke hele branchen nej

med folk der vil snyde og og bedrage

det var det egentlige spørgsmål hvis jeg må med formandens tilladelse nå ok

skal stilles mange praktiske spørgsmål

hvad siger herre henning hyllested til den fremstrakte hånd jeg kom med

erhvervschaufførerne kunne man måske ikke lægge et lidt højere gebyr på

andet år slippe lidt billigere således at det stadig væk bliver udgiftsneutralt for staten

har

det tredje element nemlig en forhøjelse af gebyrer for

afgiftsforhøjelser kommer sådan snigende stille og roligt

forholdsvis uskyldig

ellers måske fornuftige

borgerlige partier der ikke går ind for den slags går

falder alligevel i gang på gang for

område hvor en minister kommer snigende med en

og afgiftsforhøjelse som der så også bliver sagt ja til især fordi det

som folketingsmedlemmer enkeltvis i de enkelte udvalg på enkelte områder bare siger ja til de her små forhøjelser gang på gang så er resultatet summen af det jo præcis det samlede

for ganske almindelige borgere og det oplever de gang på gang vi burde sådan set helt overordnet sige at man ikke kan komme snigende med den slags ting sammen med andre forslag sådan at det

parti der har det princip at vi ikke stemmer for noget der trækker danmark i den forkerte retning og det gør de her ting uanset hvor beskedent det ser ud isoleret set

grundlæggende princip at man ikke stemmer for

der trækker danmark i den forkerte retning og det gør det jo

er et generelt problem i danmark

indtil regeringen finder ud af at få tingene adskilt og så komme med dem hver for sig

så mit spørgsmål er vil herre leif mikkelsen ikke have de her

mere sikre kørekort kørekort med chip som jo også gør at vi på

noget som førerkort altså alle mulige andre tilladelser i chippen

i sidste ende forhåbentlig også har ambitioner om

kan bruges som startnøgle til køretøjerne det kunne jeg godt

at herre leif mikkelsen ikke vil have mere sikre

det er nødvendigt at få en diskussion om det i stedet for jeg hørte heldigvis at dansk folkepartis ordfører også pegede på

eneste område hvor vi oplever at vi får det pakket ind i et større lovforslag og så er der lige sådan en lille stigning

siges nej uanset om der kan være positive elementer

der kan henføres til det eller om det bare er

også at justitsministeren er interesseret i at beholde sit hoved

blive enige om at det bare er en ekstra omkostning så kunne vi måske vurdere

have et nyt kørekort med den nye chip kan de ikke bare stille med en lægeerklæring og så køre videre med det kørekort de har

der er mindre omkostningstungt og så kan det blive billigere

den rigtige måde man har fået det skruet sammen på vi er også lidt

opmærksomme på om det nu er den helt rigtige måde man gør det på

opnår vi det vi gerne vil med forslaget jeg tror på vi gør det

kan være nogle lempelser hvis det er bagatelagtige

forseelser små forseelser og så videre men man skriver så også direkte i forslaget at

arbejdsgiveren arbejdsgiveren skal stadig

forseelse så er det vel en bagatelagtig forseelse uanset om

at beskytte chaufførerne mod at vognmændene presser chaufførerne til at overtræde eller tilsidesætte reglerne for at man kan tjene nogle flere penge det er det der er formålet

under udvalgsbehandlingen men ellers

men der skal være rimelighed i de sanktioner der er forbundet med det og så tror vi på

af reglerne om frakendelse ved overtrædelse af reglerne om kontrolapparatet inden for

gebyrerne for udstedelse af kørekort

inden for køre hvile tids området og det sker rigtigt nok som det er sagt som opfølgning på en dom som eu domstolen har afsagt

vil indebære at der ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af reglerne om kontrolapparatet i højere grad end i dag tages hensyn til overtrædelsens grovhed i to tusind og fem helt nøjagtigt i juni to tusind og fem skete der en væsentlig skærpelse af bødeniveauet for overtrædelse af regler om kontrolapparatet baggrunden herfor var som også

anses for at være beskedne i forhold til sanktioner

andre områder hvor færdselssikkerheden jo også kunne bringes i fare det var det der var argumentet dengang

som blev vedtaget dengang ja den indebar jo at der som udgangspunkt skulle fastsættes en bøde på tre tusind kroner til føreren og en bøde på seks tusind kroner til arbejdsgiveren for hver

afsagde eu domstolen i to tusind og tolv

dom i en sag som vedrørte bødeniveauet for overtrædelse af reglerne i

at foreslå at det danske bødesystem ændres så bøder for fremtiden altså gradueres efter

overtrædelsens grovhed og det vil herefter indgå som en skærpende omstændighed i hvilket omfang overtrædelsen er egnet til at forhindre en effektiv kontrol med overholdelse af

om køre hvile tid de gældende danske regler om bødestørrelsen for arbejdsgivere

fastsat på baggrund af eu retslige forpligtelser og eu domstolens dom betyder derfor ikke at disse

øvrigt heller ikke fundet anledning til at ændre ved de her regler

af reglerne om kontrolapparatet lempet

så præcist som det kan siges til de spørgsmål som også herre henning hyllested rejste

en ubetinget frakendelse hvis en chauffør har begået særlig grove overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet og sådanne særlig grove overtrædelser

være hvis en chauffør i gentagne tilfælde har undladt at anvende førerkort eller diagramark i kontrolapparatet men vi skal også være rimelige og jeg synes det er rigtigst at skelne mellem mindre alvorlige og grove overtrædelser så chauffører ikke længere risikerer at miste kørekortet ubetinget på grund af mindre

betinget frakendelse så chaufføren kan nå at rette op og ind uden at risikere at miste sit job chauffører der utilsigtet begår fejl mener vi altså ikke bør straffes lige så hårdt som dem der bevidst forsøger at dække over snyd med køre hvile tids reglerne

jo også er med til at sætte deres medtrafikanters sikkerhed på spil

været fremme gebyrerne for udstedelse af kørekort hævet idet der som følge af det tredje kørekortdirektiv stilles en række nye sikkerhedsmæssige krav til udformningen af det fysiske kørekort som vi

sikkerhedsmæssige krav og en opdatering

er derfor nødvendig opdateringen er

også samtidig ønskelig da vores danske kørekort i flere sammenhænge jo anvendes

en generel form for legitimation hvilket jeg håber at der er bred opbakning til fortsat skal være tilfældet den her opdatering og styrkelse af sikkerhedsniveauet indebærer en meromkostning på omkring tyve kroner per kørekort i forhold til produktionsprisen på

de nuværende kørekort og der må jeg sige også til de spørgsmål der er

det naturligt at merudgiften afholdes af de enkelte borgere der skal have udstedt

en række af de spørgsmål der har været her i debatten

vil så i øvrigt takke for bemærkningerne og ser selvfølgelig frem til behandlingen af

giver giver anledning til at man også kan sløre snyd med køre hvile tiden derfor synes

i forbindelse med med kontrolapparatet så skal det kategoriseres

det anledning til

og hvad der ellers er erhvervskort og tilladelser lagt ind i den samme chip således at

skal man skifte kørekort noget tiere hvis man vil

som jo koster de her tyve kroner ekstra

udløber når man er halvfems år men fra man er for eksempel fem og halvfjerds år så stiller man med en lægeerklæring hvert andet år men men beholder det samme fysiske kørekort så

bestemme hvem de vil hyre og fyre jeg vil gerne

med at slå fast at regeringen ikke kan støtte

sådan at folkeskoleloven allerede i dag giver mulighed for at man kan delegere kompetencen til skolelederen

også sker et antal steder vi synes i regeringen til gengæld at man skal styrke skolelederen

liberal alliance begrunder sit forslag med at skoleledelsen er ansvarlig for en skoles funktion resultater arbejdsmiljø mv

kompetent ledelse at kunne hyre og fyre liberal alliance begrunder også forslaget med at kommunens rolle nogle gange er rent formel

intentionen om at styrke skolelederen og også skolebestyrelsen i den sammenhæng

de forskellige arbejdsdelinger

der er i forhold til ledelse for det er nemlig sådan at driften af folkeskolen er en kommunal opgave det er kommunalbestyrelsen

har ansvaret for kommunens skolestruktur for bevillingerne til kommunens skolevæsen og for de økonomiske rammer for den enkelte skole sådan skal det også blive ved med at være og kompetencen til at hyre og fyre er central i forhold til kommunens ansvar

at lærerens ansættelsesområde er hele kommunen og ikke den enkelte skole som sagt hindrer folkeskoleloven ikke at kommunen kan delegere kompetencen til at hyre og fyre lærere til skolens leder så det kan kommunen beslutte sig til at

indeholder kun et forbud mod at delegere kompetencen til skolebestyrelsen

skolebestyrelsen er nemlig en selvstændig myndighed i forhold til kommunen det vil derfor ikke give mening at overlade ansvaret for at hyre lærere på kommunens skoler til skolebestyrelsen

men af regeringen mener som nævnt at der skal andre ting til for at styrke skolelederen og skolebestyrelsen hvis det skal have en reel virkning og være med til at sikre en fagligt stærk folkeskole skolelederens ledelsesrum skal styrkes ved at styrke lederens kompetencer den praktiske virkeliggørelse af et af folkeskolen vil give skolelederen en meget stor opgave om folkeskolen i sidste ende bliver løftet afhænger i meget høj grad af

evne til at lede forandringerne ude på skolerne og til at få det bedst mulige ud af de nye rammer på samme måde har skolelederen en utrolig vigtig

undervisere lærere og pædagoger og andre der er på skolen det er her

der er brug for et løft i forhold til ledelseskompetencen skolens rejsehold har for nogle år siden peget på at der er

er rettet mod folkeskolens behov det kan for eksempel være i forhold til

ledelse og brug af prøver evalueringer og trivselsmålinger alt sammen redskaber der er vigtige for folkeskolens udvikling og som vi har fokus på i regeringens udspil til at gøre en god skole bedre regeringen har derfor også i udspillet til en endnu bedre folkeskole foreslået at der afsættes i alt

med de nævnte bemærkninger kan regeringen derfor ikke støtte forslaget fra liberal

for at en kommunalbestyrelse kan træffe beslutning om at uddelegere den del af ledelseskompetencen der handler om at hyre og fyre til skolelederen det sker også et antal steder men det giver god mening at det er kommunalbestyrelsen der træffer den beslutning som det ledelsesorgan der på det politiske niveau har ansvaret for den samlede skoleudvikling

så det var blot en kommentar men spørgsmålet skal specifikt lyde i de tilfælde hvor

ikke længere skal yde tjeneste på på en skole måske fordi en skoleleder har indstillet til skolebestyrelsen at vedkommende

betragter ministeren det så også som et problem at vedkommende

stadig væk jo er ansat og dermed

så måske bliver flyttet til en af de andre skoler altså at man så at sige bliver hængende som

tidligere haft en debat hvor det var et element

har ansvaret og dermed også friheden til at bestemme hvem der skal være en del

en unødvendig og noget besværlig proces i dag når der er de tilfælde som som loven

skal være ansat eller ej eller

bedst mulige skole og vi mener faktisk at et skridt i den retning vil være at skoleledelserne

godt forstå at liberal alliance må bruge

er nogle forhandlinger i gang om en reform af folkeskolen men jeg vil i hvert fald her tilkendegive over for liberal alliance at det her forslag agter vi

værdier samt at det må høre med til kompetent ledelse

det formelle ansvar for ansættelse og afskedigelse uddelegeres til skoleledelsen socialdemokraterne mener at det er en rigtig god idé at arbejde for at en skoles ledelse og en skoles bestyrelse styrkes i den sammenhæng

indgår det netop som vigtige afsnit i regeringens forslag til et løft af folkeskolen gør en god skole bedre at skoleledelse og bestyrelse vil få et større lokalt rum for skoleudvikling der lægges også op til at både lærere pædagoger og skoleledere skoleledere gennem kompetenceløft

de bedste forudsætninger og kompetencer for undervisning og ledelse af folkeskolen lærerkompetencer og ledelseskompetencer er nøgleord i udviklingen af folkeskolen og tesen er den at når en kompetent bestyrelse en kompetent ledelse og en medarbejdergruppe sammen beskriver et udviklingsprojekt og sammen definerer mål og metoder for handling og evaluering ja så udvikler en god skole sig bedst men hvorom alting er er driften af folkeskolen en kommunal opgave og sådan ønsker socialdemokraterne fortsat at det skal være kommunalbestyrelsen har ansvaret for kommunens skolestruktur for bevillingerne til kommunens skolevæsen og for de økonomiske rammer for den enkelte skole sagt med en gammel talemåde den der bestiller musikken er også den der betaler for den jeg kan i forlængelse

godt forstå at en kommune ønsker at have fat i den lange ende for eksempel i tilfælde af en afskedigelse som måske ikke er

og som derfor kan udløse et stort økonomisk erstatningskrav mod kommunen netop kompetencen til at ansætte og afskedige

forståelsen af den ansvarsfordeling

bemærkes at folkeskoleloven faktisk gør det muligt for en kommunalbestyrelse at vælge at uddelegere kompetencen

ansættelse og afskedigelse til skolens leder det kan en kommune altså gøre

og regeringen har også i sit udspil til en endnu bedre folkeskole netop derfor afsat i alt tres million kroner til kompetenceudvikling for lederne alt i alt har vi her et forslag

men med baggrund i de anførte bemærkninger kan socialdemokraterne ikke støtte

hyres og fyres på vedkommendes skole hvis vi ønsker en folkeskole af høj kvalitet er der derfor grund til at give ledelsen større frihed til selv at sammensætte sit lærerhold der findes lærere der ikke burde være lærere de skal hjælpes til et job i en anden sektor i stedet for at hjælpes til et job på en anden skole for eksempel kan det ske at en sådan lærer fyres på en privatskole for siden at ansættes på en kommuneskole eller at en lærer fyres på den ene kommuneskole for bagefter at ansættes på den anden det er naturligvis en uheldig udvikling og skidt for vores folkeskole som i den grad har brug for en hjælpende hånd i dag dansk folkeparti ser derfor positivt på forslaget om at sikre skoleledere større indflydelse på sammensætningen af deres hold af

undersøgelse om den højt præsterende skole viser at de højt præsterende skoler i danmark netop er kendetegnet ved en klar og tydelig ledelse som også sætter klare mål for lærernes undervisning

påskønner lærerne ifølge en undersøgelse fra sfi at skolelederen involverer sig i deres arbejde

det bliver ikke mindre vigtigt med folkeskolereformen vi laver jo kun den overordnede ramme hvis det står til os i radikale venstre og i regeringen skal det netop være op til de enkelte kommuner og skoler at fylde mening i det skal være den enkelte skole der skal udvikle hvordan man vil indtænke bevægelse hvordan man vil bruge aktivitetstimerne hvilke valgfag man vil udbyde sådan at det giver mening lige netop hos dem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

at man kan gøre det som liberal alliance foreslår man kan vælge i den enkelte kommune at lægge ansættelses og afskedigelseskompetencen ud til den enkelte skoleleder og i radikale venstre har vi tillid til at det kan man godt finde ud af lokalt så derfor støtter vi ikke

tres million kroner til at udvikle kompetente ledere

ikke får lov til at være ledere fordi kommunalbestyrelsen ikke ønsker at give dem lov til at

spild af penge så er det tres million kroner lige ud ad vinduet

beslutningsforslag giver mere ledelseskompetence til skoleledelsen

sådan er meget enkelt for

i forligskredsen når det så er sagt

beslutningsforslaget som et indspark i den diskussion der er om folkeskolens fremtidige udformning

helt enige i at en styrket skoleledelse bestemt ikke er af det onde tværtimod i mange tilfælde er det faktisk helt afgørende med en god skoleledelse for at sikre en god skole det gælder både rent praktisk på de skoler der enten er meget store eller som ligger på flere

matrikler og jo i høj grad også for at sikre den faglige udvikling og sparring som enhver moderne arbejdsplads har brug for er der trivsel og gode udviklingsmuligheder for de ansatte

der også grobund for en endnu bedre folkeskole for vores børn i den forbindelse mener vi ikke at skolelederens eventuelle mulighed for at hyre og fyre den enkelte

er det mest afgørende som vi oplever det

lytter kommunalbestyrelserne og skoleforvaltningerne allerede i dag

de tilbagemeldinger de får fra skolerne

er ikke vores indtryk at der er tale om noget stort problem til gengæld ser vi gerne at man løfter

men også at samspillet mellem lederne selv og lærerne og den forældrevalgte skolebestyrelse og eleverne opprioriteres derfor har regeringen som led i udspillet til et løft af folkeskolen foreslået tres million kroner afsat til kompetenceudvikling af lederne i skolen

vi vil også gerne være med til at diskutere hvordan vi løfter kompetencerne i skolebestyrelserne her er det jo interessant at bemærke sig at skole og forældre selv har peget på

at skolebestyrelsesmedlemmerne får et kompetenceløft og i

agere ledelse på skolerne og set i det lys er det måske også den vej vi skal gå

i skolebestyrelse før vi giver dem kompetencerne til at hyre

skole

kunne sige ja selvfølgelig er det sådan men da en organisation inden for den socialdemokratiske familie frie børnehaver og fritidshjem er begyndt at give tilbud på drift af skoler for eksempel i herning kommune kunne man godt komme lidt i tvivl om hvad linjen er inden for den familie men der kan jo være rummelighed inden for

vores vigtigste kulturbærende institution derfor er det et rigtig vigtigt emne liberal alliance bringer frem i dag skolens betydning for både individer

enorm og hos enhedslisten vil vi styrke folkeskolen og gøre

ændringer af skolen skal overvejes nøje for i skolen skal man træde varsomt det er der mennesker bliver til folkeskolen skal afspejle det samfund vi ønsker for enhedslisten drejer det sig om et samfund hvor demokratiet er ført helt igennem og ikke stopper ved fabriksporten som vi sagde for nogle år siden sådan at det bliver et mål for elevernes dannelse og læring og sådan at det bliver en måde for skolen

i de senere år været en glidning hen imod den stærke skoleleder vko gennemførte i to tusind og ni en række tiltag som skulle give den her stærke skoleleder at så new public management strategien har gjort at skolelederen er blevet en købmand der sidder placeret bag ved en skærm og kommer mindre og mindre derud

give den pædagogiske og faglige vejledning til sine

en meget uheldig tendens som vi må se at få gjort op med nogle gange siger vi for sjov derude at i gamle dage var det hvem sidder der bag skærmen det var jo jens vejmand

men nu er det altså skolelederen

har bemærket at regeringen i sit udspil til folkeskolereform vil gøre det frit for kommunerne om der fortsat skal være et pædagogisk råd det er altså demokratisk bakgear som enhedslisten gerne vil

handler om at samtlige parter på en arbejdsplads og på en skole er det elever det er

sammen laver en fælles folkeskole lederens rolle er helt overordnet at være leder af den tid børn og unge får stillet til rådighed så de kan udvikle den livsduelighed der skal give dem noget at leve af og noget at leve for enhedslisten ønsker ikke at fjerne medindflydelsen for forældre ansatte og elever skolebestyrelsen skal fortsat være indstillende myndighed i forhold til ansættelse af lærere og lærerne skal fortsat være ansat i det fælles skolevæsen og derfor kan vi ikke støtte

lagt kompetencerne ud til skolerne der er mange steder hvor det her fungerer i praksis

jo ikke dem vi ønsker at lovgive for det er jo ikke dem vi ønsker at ændre reglerne for

det der gør sig gældende er at beslutningsforslaget her netop lægger op til

for det er rigtigt at kommunen er den ansættende myndighed men det er jo skolelederen

skoleledelsen der har ledelsesansvaret på den enkelte skole

ikke hensigtsmæssigt at det så ligesom er en anden instans der står for at

være lederens ansvar at sørge for at der er en god tone på skolen havde

et godt arbejdsmiljø et godt arbejdsklima og at eleverne lærer noget og

det vigtigt at man ligesom tager skridtet fuldt ud og ikke ligesom den radikale ordfører siger alle de rigtige ord men

når det kommer til stykket det er jo lidt ærgerligt det tør vi godt fra konservativ side vi er helt enige med forslagsstillerne her

det her beslutningsforslag for det er det rigtige at gøre at lægge kompetencen derud

så har ledelsen mulighed for at tilrettelægge dagligdagen

for at ansætte det personale man ønsker her er det jo ikke mindst vigtigt at en skoleledelse har mulighed for at ansætte nye lærere nyuddannede lærere

det er en rigtig god idé vi vil gerne ansætte dig her på skolen men i nogle kommuner foregår det

en pulje en liste med lærere som skal omplaceres og hvad betyder det det betyder at hvis en lærer har været for dårlig til at være lærer på en skole og det er lykkedes skolen at komme af med den lærer så ryger læreren på sådan

og så kan man cirkulere rundt fra skole til skole i kommunen og se om

og så vil det da være godt at skoleledelsen på den næste skole hvor der er en ledig stilling har retten til at ansætte en ny lærer en ny frisk lærer

sørge for at omplacere lærere som ikke duer på skolerne det er det vi egentlig gør op med med det her beslutningsforslag og det synes jeg er hensigtsmæssigt så vi er fuldt ud tilfredse med det her beslutningsforslag og vi støtter det fuldt ud og så vil det i øvrigt også

meget mere fornuftigt at man afsætter tres million kroner til ledelsesudvikling for det er jo lederne der skal have

og så stemmer vi for beslutningsforslaget det betyder jo ikke at vi ikke sidder i forligskredsen det betyder ikke at vi

forhandler i forligskredsen det gør vi der vil vi da drage det her

men jeg har dannet mig en holdning og jeg kender partiets politik hvis vi konkret

byer det drejer sig om så må vi have fat i vores ordfører eller måske forslagsstilleren som kommer på talerstolen om

kan konkretisere det her men jeg er her som stand in i dag

servicemedarbejdere for kommuner og stat skoler skal drives af skolefolk

er uløseligt forbundet allerhelst så vi at folkeskolerne fik lov til at blive selvejende institutioner så friheden til at styre og tilrettelægge lede og lægge planer blev skolernes eget anliggende for den stærkeste motivation udspringer af at have et ansvar

muligheden for at handle i forhold til dette ansvar men lidt har også ret og et klarere mandat til at lede

regeringen vil gerne styrke skoleledelsen gennem en

uddannelse og kompetenceudvikling af både skoleledere og skolebestyrelser kan være en del af vejen frem men uddannelse gør det ikke alene for det er i sidste ende ledelseskompetencen det mandat man har

er afgørende for den kvalitet af ledelse man vil være i stand til at opnå ude på skolerne

i dag har kommunerne det formelle ansvar for lærernes ansættelse

en kommune kan lægge ansvaret ud til skolerne enten i praksis eller formelt men i realiteten er der stadig et bureaukratisk mellemled

besværligt og hæmmende af skoleledere og bestyrelser det er derfor oplagt

og lader det være op til skolerne hvem de vil ansætte det er i denne sammenhæng ikke irrelevant at vi i danmark bruger en uforholdsmæssig stor andel af de ressourcer vi bruger på folkeskolen til andre ting end lærerlønninger

regeringen redegøre for dette tal men jeg tør godt gætte på at det ikke alt sammen går til skolekridt og hæve sænke borde vi bør stille skarpt på om der ikke bruges for mange ressourcer på unødvendig kontrol

på skoleområdet en helt konkret måde at reducere dette lag af kolde hænder på

at lægge mere kompetence ud

mere frihed og ansvar ud til skolerne i øjeblikket diskuterer vi en folkeskolereform der vil det modsatte tvungen heldagsskole over hele linjen statsliggørelse af børns frie tid et stort indhug i foreningslivet reformpædagogik i metermål

med forslaget i dag skoler skal kunne sammensætte det stærkeste team

en af vejene til en fremragende folkeskole i liberal alliance ønsker vi mere frihed og ansvar til de professionelle skolefolk og til forældrene jeg håber derfor også på tingets velvilje i forhold til dette forslag

det er skolelederne og skolelærerne der kan skabe den fremragende skole

og

at udøve det man skal nemlig at lede så det her med at starte med en eller

det er en leder der har rum og plads og kompetence til

det radikale venstre glæde sig over at der

skoler sammen det er vel ikke noget mål i sig selv det mål vi har må vel være at have nogle fremragende skoler som er dygtigt

jernbanen det videre perspektiv er jo at vi får hastigheden øget til to hundrede kilometer per time på lidt længere sigt

et attraktivt tilbud sammenlignet med andre transportformer konkret betyder lovforslaget at vi bemyndiger ministeren til at nedlægge

i forbindelse med opgraderingen af banen og sikringen af banen så bygger vi i stedet

tre niveaufri krydsninger projektet forventes at koste

jeg vil gerne fremhæve at rebild kommune har besluttet at bidrage til projektet med tre million kroner for at lave en bedre løsning i skørping i form af en gangtunnel som er et lokalt ønske det synes jeg er et eksempel til efterfølgelse men alt i alt er der jo tale om aftalestof fra den store trafikaftale fra to tusind og ni og vi kan varmt støtte det her lovforslag fra venstres

det her forslag vil sikre at vi kommer

indfri visionen om timeplanen altså at man vil kunne komme fra aalborg til aarhus på en time videre fra aarhus til odense på en time

stærk vision med det her forslag kommer vi et skridt nærmere vi har allerede sikret med signalprogrammet

at nu kommer der tog det har vi nu sikret med signalprogrammet med det her lovforslag sikrer vi så at vi også får nye jernbaneoverkørsler så togene kan køre

vi kan i første omgang komme i nærheden af de

kan vi måske på sigt komme endnu højere

hilser vi det her velkommen vi er glade

rebild kommune som har spillet sig konstruktivt på banen med

situationen i svenstrup vi er klar over at borgerne i svenstrup er lidt ærgerlige over når der

endelig kommer en løsning på det her at det så er dén løsning der kommer men dog er man glad for at der kommer bedre tog

vi arbejder hver eneste dag for det så stor ros til ministeren for

hvor man laver nogle af de her niveaufri overkørsler

tror nu nok at den time skal gå en anden vej

vandet men det kan vi jo tage til den tid hvis man endelig skal tale visioner tror jeg nok at en kattegatforbindelse er en stærkere vision men det er en sidebemærkning i forhold til

mike legarth og sige at de konservative også støtter lovforslaget

af den plan er at det skal tage en time med toget mellem aalborg og

de tiltag i skørping så toget kan køre hurtigere det kommer til at koste en hundrede og tre og halvfjerds million kr men betyder at togene vil kunne køre med en hundrede og tres kilometer

time det vil spare et kvarter på køretiden mellem aalborg og aarhus for lyntogene

fra to tusind og ni hvor alle folketingets partier undtagen enhedslisten er med

vi nu for alvor får taget fat på timedriften

kim christiansen var inde på en udfordring

odense aarhus men i hvert fald

når man har været på besøg på de forskellige stationer op langs

at sikre en meget bedre betjening ikke mindst af

skal nord for aarhus men også af dem

kommer til at betyde rigtig meget at man rent faktisk får den her hurtigere transport landsdelene imellem så

lykkedes at få det her forslag igennem jeg deler også det synspunkt som venstres ordfører var inde på

gøres endnu hurtigere vi kan så håbe på at vi

kan komme helt op på de to hundrede kilometer

tid før vi kan nå helt derop men vi når et vigtigt stykke ad vejen ved nu for alvor at få taget fat på det og så hilser jeg i øvrigt også velkommen

kommer ikke kun landstrafikken til gavn idet det nedsætter rejsetiden mellem nordjylland og resten af landet det giver også mulighed for

for at landsdelstrafikken bedre kan udfolde sig det ved jeg godt at ministeren sikkert vil bestride

vi ser det også som noget positivt at de tre overkørsler nedlægges

at de valgte alternativer til de nuværende overkørsler har vakt stor modstand i lokalsamfundene og vi har nok alle sammen fået en række henvendelser fra nogle af de berørte byer af høringssvarene fremgår det at borgerne finder de nye vejbroer visuelt skæmmende

de to elevatortårne på stationen der ikke harmonerer med stedets fredede og velbevarede bygninger så vel skal der søges praktiske og økonomisk bæredygtige løsninger på konkrete

men i enhedslisten finder vi at der bestemt også skal tages hensyn til byæstetik og kulturmiljøer også selv om det koster lidt ekstra man kan jo diskutere

om elevatortårne pynter eller ej

elevatorer går jo af og til i stykker

så er de rejsende jo på den for hvordan kommer man til andre perroner hvis man medbringer barnevogn cykel eller er handicappet

underskrevet internationale konventioner om handicaptilgængelighed til kollektiv trafik og skal vi leve op til de løfter vi har givet

det også nødvendigt at se på om gangbroerne er i overensstemmelse med konventionerne det er de faktisk ikke efter vores bedste overbevisning

ikke bruge dem eller kun bruge dem med meget stort besvær det samme gælder jo det stigende antal

ældre der har svært ved at klare de oftest stejle trapper op til de forblæste gangbroer som der er tale om jeg synes at banedanmark synes at glemme at ikke alle

til perronerne måske bedre kan ske via de perrontunneller som borgerne efterlyser i deres høringssvar fordelen ved perrontunneller som er udført med en

visuelt skæmmende i det omgivende miljø og de yder beskyttelse mod vind og vejr hvad gangbroer som sagt ikke gør så enhedslisten støtter

overkørslerne men vi tillader os samtidig at stille nogle ændringsforslag om at konvertere nogle af vej og gangbroerne

samt elevatorerne til vejunderføringer

man kunne måske i første omgang bede banedanmark om at deltage i et orienteringsmøde jeg ved man har været deroppe i forvejen men man kunne deltage i nogle orienteringsmøder med rebild kommune som jo ligesom har ændret signaler efter at borgerne har været i i gang deroppe

beboerne i skørping

skal henvise til at tingene er

med de lokale beboere enhedslisten støtter således lovforslaget fordi det forbedrer togtrafikken til

nordjylland og forbedrer aalborg nærbane

men vi tillader os også at forbeholde os retten til at stille ændringsforslag

betænkelige og kigger lige på det en gang til

flere ordførere der har kunnet

svinge sig helt derop hvor man det var en socialdemokratisk vision så

også være at vi kunne få understreget at vi sådan set glæder os over det når kollektiv trafik

det eneste saliggørende det er vigtigt at fordele sol og vind lige så det er fint med investeringer i kollektiv trafik

udelukkende at satse på det så vi vil gerne være med

det bliver en god socialdemokratisk vision at støtte en udvidelse af vejanlæg og andre spændende ting

det vil forbedre den kollektive trafik ganske væsentligt i det nordjyske og det synes vi alle sammen kan være glade

timemodellen når det gælder hastigheden

det bliver på et senere tidspunkt når vi får det miljøvurderet formodentlig

kun tilslutte mig det som en række ordførere

forbedrede muligheder for borgerne i nordjylland og det synes jeg

sig over så jeg takker for den venlige modtagelse og jeg vil selvfølgelig

nogle indvendinger og også nogle yderligere forslag det lader jo til at i hvert fald rebild kommune ligesom har ændret signaler i forhold til

tage en snak hvis det hedder sådan med banedanmark og

lige at gøre noget ekstra ud af det eller måske slå lytteklapperne ud og høre efter det kan da godt være at beboerne

det

det er klart at folk der går på arbejde og det gælder selvfølgelig også asfalt og vejarbejde skal føle sig trygge

udsat stykke arbejde heldigvis er det sådan at vores undersøgelser viser at vi ikke kun

de mennesker som udfører arbejdet det er godt at det er gået sådan og det skal vi

tak til enhedslisten for at de sikrer at vi fortsat har det

og det skal vi hele tiden forbedre jeg vil godt sige at et af

de seneste initiativer som er kommet til siden vi

man har gennemført siden nytår har indført en bod til entreprenører hvis

dialog der var da vi havde førstebehandlingen sidste gang

når det gælder ny teknologi åbner

hele tiden nye muligheder her skal vi også være opmærksom

gælder gps det gælder smartphones og

men så bilisterne kan være opmærksomme på det kampagner er også vigtige jeg tror vi

sidste kampagne som hed pas på min far med plakater og så videre det er også med til at

opmærksomheden i forhold til det

uddannelsesdelen også her er jeg glad ved at

den uddannelse som vi kalder vejen som arbejdsplads altså et kursusforløb

er i gænge og der er en revision af

skal være mere målrettet de forskellige grupper af vejarbejdere

give den enkelte gruppe bedre

om at revidere reglerne for sikring af arbejdspladser på vejene

selvfølgelig sættes fokus på de steder hvor der rent faktisk er personer der

beskyttelsesforanstaltninger og så videre

det er også en afgørende ting at vi anvender de

lancerede regeringen sidste år i august en trafiksikkerhedspakke som blandt andet indeholder en massiv forøgelse af politiets trafikkontrol

er altså en række tiltag som er i gang og det er

og derfor synes jeg det er fint at vi endnu en gang får mulighed for at diskutere det her emne

at svare på konkrete spørgsmål jeg hilser

solidt afsæt i vejdirektoratets

ti det er altså et problem der er blevet kortlagt grundigt i denne ti årsperiode skete der i alt knap

hundrede ulykker ved vejarbejder i danmark heraf ni hundrede og tre og halvfjerds med personskade og så sent som i to tusind og ti blev der registreret to og tres personskadeulykker blandt vejarbejdere det er alt for mange heldigvis kan vi også notere at

venstre er klar til at se på en række virkemidler der kan bidrage til at sænke det høje antal ulykker for det første

det kan vi gøre ved brug af ubemandede automatiske fartkontroller med tydelig skiltning i forbindelse med vejarbejder målet for os er ikke at det skal være statslige pengemaskiner målet er ikke at få penge i statskassen målet er at få farten ned hvor den hører hjemme i forbindelse med vejarbejder for det andet er det utrolig vigtigt at vi genskaber respekten for den nedskiltning af farten der sker i forbindelse med vejarbejder mange gange

oplever man at man kommer til et vejarbejde

skiltet ned til halvtreds kilometer per time over en

lang strækning og man ser ikke skyggen af en vejarbejder på den strækning det er et problem fordi det undergraver respekten for at der skal køres langsomt og hensynsfuldt her og så er der nogle der

det er en glidebane derfor må vi stille krav om at

i forbindelse med vejarbejder er er den relevante skiltning om fartbegrænsningerne således at når man går hjem eller holder en pause i arbejdet på en uge så skilter man selvfølgelig op til den relevante hastighed der er forsvarlig på strækningen når der ikke arbejdes så det er meget vigtigt at det går hånd i hånd med en skærpet fartkontrol for det tredje hilser vi det meget velkommen at både vejdirektoratet og entreprenørerne i vejbranchen er i gang med at tage en lang række nye initiativer i brug der er kommet masser af ny teknologi som kan være med til at styrke sikkerheden vi hilser velkommen at det er i fuld gang ad frivillighedens vej

enhedslisten jo lavet et meget detaljeret forslag her det er jo nærmest et idékatalog

lovgive detaljeret om alle de her ideer som enhedslisten kommer med men håber selvfølgelig at de kan bidrage til at inspirere vejbranchen og vejdirektoratet

erfaringer fra andre lande som enhedslisten har listet op her så konklusionen er at venstre

støtte beslutningsforslaget i sin helhed men efter debatten her i dag ser vi frem til udvalgsarbejdet hvor vi forhåbentlig kan finde nogle fællesnævnere på tværs af partierne målet er i hvert fald klart

sikkerheden på vejene har stor betydning for vores vejarbejdere som står midt

at vi hele tiden forsøger at forbedre sikkerheden for de mennesker der arbejder i trafikken undersøgelser fra vejdirektoratet viser heldigvis at antallet af ulykker for vejarbejdere bliver færre og den udvikling skal selvfølgelig

over en bred kam og vi er altid åbne for nye

gode initiativer der allerede er iværksat vi har allerede sat mange gode ting i gang kampagner er vigtige og de virker men de kan selvfølgelig ikke stå alene derfor er vi fra socialdemokratisk side også helt enige i at der skal andre gode initiativer til men mange af enhedslistens gode forslag er allerede områder hvor vi aktivt gør en indsats vejdirektoratet arbejder allerede målrettet med at skabe bedre uddannelse og flere uddannelsestilbud for vejarbejderne og der er blevet iværksat et samarbejde på tværs

fagforbundet 3f arbejdstilsynet

at styrke sikkerheden for vejarbejderne der bliver sat turbo på teknologien hvor det kan lade sig gøre så man på den måde kan bruge gps informationstavler og ny it i trafiksikkerhedens tjeneste ligesom man arbejder med bump kontrol og meget andet i indsatsen

helt sikkert mange gode forslag så fra socialdemokratisk side glæder vi os til at fortsætte diskussionen i udvalget vi har allerede sat godt gang i arbejdet og vi vil gerne være med til at passe endnu

er det vigtigt jeg synes det er et spændende udspil med en masse gode ideer

set allerede er sat i værk men jeg synes

det her kan jo munde ud i at vi laver en beretning hvor vi ligesom lover hinanden at

også om at justitsministeriet skal ind over i hvert fald i forhold til kontroldelen og sanktionsdelen

skiltene eller lægge skiltene ned eller trække en sort sæk hen over

gøre et eller andet når der ikke arbejdes således at det vil være med til

vi ser alt for tit at der er skiltet ned til halvtreds kilometer

der bliver nok ikke arbejdet alligevel så jeg synes det

til at vi får det drøftet nærmere så vi får optimal sikkerhed for

folk er blevet bedre til at passe på men én ulykke er jo stadig væk en ulykke for meget og man må også have den største respekt for de mennesker der faktisk påtager sig det her arbejde

gør vi allerede rigtig meget og det skal vi fortsætte med blandt andet

jeg har forstået det men det er klart at vi er nødt til hele tiden at have fokus på om vi ikke kan gøre endnu mere og jeg glæder mig

jeg bliver desværre nødt til at gå så jeg tillader mig med formandens samtykke så længe jeg holder mig inden for for taletiden blot at sige nogle enkelte bemærkninger i forhold til b en og fyrre som drejer sig om omstruktureringen af ordningen

fortsætter udvalgsdrøftelsen som var i gang i den foregående folketingssamling og det hilser vi fra sfs side velkommen det er klart at vi løbende er nødt til at se på hvad vi kan gøre

med de bemærkninger skal jeg hilse begge forslag velkommen

at der ikke er skiltet når der ikke er mennesker

stadig væk er skiltet ned og der aldrig er en sjæl så er det jo at man får den fornemmelse at de nok heller ikke

kan understreges tit nok at det ofte

jeg fornemmer faktisk at mange bilister er særdeles opmærksom på at det er en farlig situation når der er vejarbejdere i gang med et stykke arbejde og så skal det respekteres

hvis vi kan få fokus på den del af det som en væsentlig ting der er og må være teknologiske muligheder som udvikler sig dag for dag

at kunne ændre på de her ting også fra den ene tid af døgnet til

er et område som jeg synes er særdeles væsentligt at

og derfor håber jeg også og tror på at man kan enes om en fælles signalgivning en beretning eller hvad det nu kan blive til

pegede på at vi kunne støtte forslaget sidst

det er fuldstændig rigtigt at et af de helt afgørende spørgsmål og også det der gav anledning til en del diskussioner og en vis hektisk mødeaktivitet

i i sidste samling var et spørgsmål om hastigheden og kontrol af hastigheden det er rigtigt som også herre kristian pihl lorentzen var inde på at det i høj grad er et spørgsmål om anvendelsen af de her mobile ubemandede stærekasser som de populært bliver kaldt kontra bemandede kontrolvogne

vi rendte jo ind i det problem om jeg så må sige

ikke over night men det kom sådan lidt bag på de fleste tror

jeg satser på og regner med at vi igen kan nå frem til at lave en eller en form for beretning det jeg fik drøftet med justitsministeren dengang

at vi ikke udelukker muligheden for at bruge mobile stærekasser

og håber på at ordførerne også vil være med til i udvalgsarbejdet og det kan vi så arbejde os frem mod ellers er det jo rigtigt som det er sagt

forskellige former for kampagner blinkende lamper og skiltning især som mange ordførere lægger vægt på den her mulighed for variabel skiltning så man altså rent faktisk kan lukke ned eller opgradere hastigheden når der ikke ligefrem arbejdes

hastighedsdisplay og så videre

har gjort opmærksom på at vejdirektoratet er i gang med men jeg synes at

vi sørger for at der sker noget på området baggrunden er alvorlig nok

på baggrund af en henvendelse som vi fik fra 3f og fra industrien på området og fra entreprenørerne på området som jo stadig væk synes at det er et meget meget stort problem det er jo selvfølgelig glædeligt at der sker en hel masse som sagt

og har fokus på når det gælder rettidighed

antallet af forsinkelser hos dsb i de første ni måneder tusind og tolv er det laveste i rigtig mange år og det synes jeg

jeg vil bare slutte af med at sige at hvis der skal være ændringer i forhold til rejsetidskompensation og det

det ville være hensigtsmæssigt at vi sikrer

rejsetidskompensation som er til gavn for passagererne og som også kan håndteres og styres af

med den ydelse som togaktørerne tilbyder vi skal have tilfredse passagerer når det gælder forsinkelser skal de være ikkeeksisterende men sandheden er desværre en anden derfor er det godt at vk regeringen i to tusind og seks fik indført en ordning

kompensation til passagererne

forbedres og derfor er det vigtigt at der når der skal indgås nye kontrakter med togoperatørerne indføres afsnit i kontrakterne om passagerrettigheder herunder om kompensation ved forsinkelser dette må ske efter en grundig evaluering af den nuværende ordning en evaluering hvor også passagererne

inddrages med deres erfaringer og synspunkter passagererne er de bedste til at fortælle om oplevelserne med togoperatørerne for eksempel

det samme gælder når et tog

forsøger at indhente køreplanen ved at køre forbi mindre stationer hvor det efter køreplanen skulle have holdt dem der står på perronen og ikke kommer med får ingen kompensation sådanne forhold skal der naturligvis rettes op på

hensigterne i beslutningsforslaget venstre vil derfor gå positivt

med henblik på at finde frem til om der i fremtiden kan ske en forbedring af

julen hvor vi for første gang måske i flere år oplevede at der var rettidige tog

i dag kan diskutere hvordan vi sikrer en god rejsetidskompensation når togene en gang imellem er forsinkede

er det nemlig et plaster på såret at man kan modtage

er vi derfor helt med på

i den nuværende ordning er regler som måske kan ændres til det bedre reglen om minimum tredive minutters forsinkelse kan virke uretfærdig hvis fem minutters forsinkelse betyder

næste tog og derfor skal vente en hel time på stationen det er værd at diskutere en smartere løsning på dette derfor synes vi fra socialdemokratisk side at forslaget fremsat i dag af enhedslisten er meget sympatisk det indeholder flere initiativer

rationalet bag vi socialdemokrater er også indstillet på at undersøge om ordningen kan blive bedre og mere overskuelig vores mål er altid at sikre gode vilkår for passagererne i vores kollektive trafik men faktisk er evalueringen af ordningen allerede i gang og dsb har i øjeblikket fuld fokus på at skabe et slankere og mere effektivt dsb men et dsb

skal bruge flere penge på kompensation er også et dsb der har færre penge at køre tog for så selv om forslagene fra enhedslisten er gode som inspiration til det videre arbejde med rejsetidskompensationen synes vi

at det giver bedst mening at se på ordningen når der alligevel skal indgås en ny kontrakt

jo indimellem trænge til et lille eftersyn

vi kan se om der er ting der gør

forslaget jeg er ikke enig i det hele men lad

og kigge på hvordan man kan

fra dansk folkepartis side

der skal være kompensation når jernbaneoperatørerne opfylder deres forpligtelser

er noget der koster dem noget jo bare køre til tiden og det

voldsomt irriterende

til tiden eller det slet ikke kommer eller det kører forbi en perron

noget tid så vi er positive i forhold til at

under den nye direktør der kom til for et år siden i to tusind og tolv er omfanget af forsinkelser reduceret med cirka halvtreds procent for fjern og regionaltog mens det for s tog er reduceret med cirka fyrre procent i forhold til to tusind og elleve det betyder selvfølgelig ikke at man skal hvile på laurbærrene

dsb har under den borgerlige regering øget sin gæld med elleve milliard kroner til nu sytten milliard kroner det er dsb i gang med at rette op på ved at gennemføre store besparelser for i alt en milliard kroner når det går bedre med forsinkelserne og gælden

kan vi ikke støtte enhedslistens forslag om at vælte flere omkostninger over på dsb med en udvidelse af garantiordningen så med de ord kan radikale venstre ikke støtte

så kalde på en lidt anden diskussion end blot at understrege at

yder arriva rent faktisk en kompensation for alle billettyper kontantbilletter klippekort hvilket

vi jævnligt hører en trafikminister påpege at det er vigtigt at vi har et stort og stærkt dsb

problem at ministeren bliver ved med den retorik

dsb er en dyr løsning for danmark og at der vil være oplagte muligheder

at få udliciteret flere strækninger

på det her område der kan vi også konstatere at andre aktører er bedre end dsb så på et

klogere på det område men sådan kan man vist ikke stille spørgsmål

godt at det er torsdag eftermiddag og snart fyraften og derfor er det sådan set lidt bedrøveligt at ministeren ikke er mere håndfast på det her område og er klar til at drage konsekvenserne af noget der ikke er i orden uanset hvilken situation ministeren har arvet dsb i

ministerens ansvar at fokusere på de løsninger der gør det bedre

det her næsten forværre det for hvis dsb skal have øgede omkostninger

er det den forkerte vej vi går

det kunne så betyde at vi skulle vælge andre løsninger så jeg håber meget at vi på et tidspunkt finder sammen om et fornuftigt udspil

tiden flytter folk og gør det til den rigtige pris

må sige at lukke flere togoperatører ind

tager bestemt ikke sigte på at gøre livet surt for dsb men dog trods alt animere dsb

jeg konstaterer også med stor glæde at det

lykkedes dsb at komme et rigtig godt stykke ad vejen blandt andet under den nye ledelse

forholdsvis positiv modtagelse af beslutningsforslaget det

er enig i at det her på mange måder og det regner jeg med at vi kan få gennemarbejdet

som et samlet transportudvalg

kunne være et samlet udspil til dsb

sidste samling arbejdede på skulle blive indholdet i beretningen jeg var i meget tæt kontakt med transportministeriet og

ministeren omkring det her og jeg tror

om at stille nogle gode krav til dsb og til andre togoperatører på det her område for i

om dsb indholdet har forskellige ordførere har været inde på

manglende koordination og sammenhæng mellem

faktisk gælder fra station til station og ikke kun gælder den ene eller

at få taget hånd om de problemer de føler de render ind i de aflyste tog som nogle har været inde på som ikke tæller med i dag

og så er der ikke mindst information om ordningen og hvordan man søger

i en enkelt situation inden jeg blev valgt ind i i folketinget

og så satser vi jo også på at det skal være en neutral instans i og med at der måske bliver flere operatører som skal involveres i det her

arbejde os frem til en fornuftig beretning hvor vi får stillet nogle fornuftige bud op på

det absolut klogeste i verden er at have dsb til at køre så meget som muligt

meget klogere og når vi så dertil lægger

den rigtige model her og når nu det bringes op at vi skal forbedre dsb

så må man da være forberedt på at det er værd at diskutere

kun glædeligt hvis der er nogle muligheder

mikkelsen jamen fint så lytter vi da gerne til dem og så tager vi da gerne dem med ind som et af de forslag som vi kan stille dsb over for når nu dsb skal have nye kontrakter men jeg understreger at det her

for vores vedkommende skulle der jo egentlig være ligebehandling af de togoperatører der er i det her land

dsb det gælder arriva det gælder lokalbanerne det ville være rimeligt

der er jo også en sammenhæng mellem den togdrift

der er galt så vi går ind for et stort og stærkt dsb hvis det stod til os så var det dsb der kørte tog i hele landet

det er ikke situationen i øjeblikket og så agerer vi ud fra den situation der

må der ligebehandling til mellem de togoperatører der er

glædeligt at den største togoperatør der er ansvarlig for at binde det her land sammen virkelig er kommet

det vil vi gerne bidrage til ved ligesom også at ånde dsb lidt i nakken

i det omfang togdriften hos dsb og andre togoperatører

er rettidig så bliver der meget mindre brug for rejsetidskompensationen og det ser vi

og køre tog mellem tønder og esbjerg og esbjerg og skjern

ordningen i dag jeg synes det har været nødvendigt at se

efter i sømmene og i regeringen har vi derfor igangsat en omfattende undersøgelse af hele au pair ordningen for at få klarlagt hvordan ordningen egentlig fungerer i dag formålet med au pair ordningen er jo som bekendt at give udlændinge unge udlændinge muligheden for at komme på kulturel udveksling i danmark og så længe den formålsparagraf gør sig gældende

hvor de pågældende personer har arbejdet mere end det der er

hvorved man har sit udgangspunkt

få slået ned på de tilfælde der har været

på området den skal gerne give

folketinget et vidensbaseret grundlag

og på baggrund af det vil vi så i fællesskab kunne diskutere om der er elementer i ordningen der skal justeres vi forventer at undersøgelsen er færdig her i foråret i forsommeren to tusind og og tretten der er både en en ekstern del

regeringens side når vi kender undersøgelsen

på den baggrund kan vi ikke støtte

fra at være en kulturel udveksling hvor man skal indgå som en del af familien til et arbejdsgiver arbejdstager forhold

pairen fortsat skal indgå som en del af familien derfor er det heller ikke løn en au pair modtager men lommepenge au pair ordningen er en billig måde

som ikke har råd til et udvekslingsophold

hvor man kun kender få og hvor man ønsker at studere senere skulle dette beslutningsforslag blive vedtaget ville det betyde at man opgav tanken om kulturel udveksling og tanken om at indgå som en del af familien i stedet ville vi få legitim billig udenlandsk arbejdskraft vi ville dermed miste en ordning der virker rigtig fint for mange

og familier

vi opleve hele familier flytte til danmark for at arbejde billigt som tjenestefolk det er rigtigt at det er svært for almindelige mennesker at have råd til hushjælp og det fører uden tvivl til lavere arbejdstid og stress for børnefamilier samt sort arbejde venstre mener at vi skal hjælpe familierne til at

men det skal ikke være gennem billig udenlandsk arbejdskraft det skal være med boligjobordningen med boligjobordningen fik de danske familier lov til at trække udgifter til blandt andet rengøring eller børnepasning fra i skat alene i to tusind og elleve var der mere end en kvart million danskere der benyttede sig af ordningen det vidner om at den både var populær og nødvendig boligjobordningen

også flere job til danskerne med den høje arbejdsløshed herhjemme ville det være en kærkommen støtte til danskere der ønsker et arbejde

men den røde regering ønskede ikke at gøre de danske familiers hverdag nemmere de ønskede heller ikke

venstre ønsker ikke at ødelægge au pair ordningen eller at lukke op for billig udenlandsk arbejdskraft på den

venstre mener at boligjobordningen i stedet genindføres og på den baggrund kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget til slut skal jeg hilse fra de konservative og sige at de heller

af danmark i nitten en og halvfjerds det var dengang hvor der var mange mennesker

pair i frankrig eller i tyskland eller i england osv men sådan er ikke i dag i dag er dem der kommer til danmark

og hvordan kan man lave kulturudveksling

muligheden for at lære dansk så som udgangspunkt

venstres ordfører om hun mener at der er sket noget

synes jeg i virkeligheden at hvis det er kulturudveksling

ingen rettigheder hvis man brokker sig

får man ophævet sin kontrakt og så bliver man sendt hjem igen så der er ikke meget kulturudveksling i det derfor vil jeg prøve at spørge

er rigtigt at folk der kommer hertil

får nogle lommepenge for vi stiller ikke noget

de får i dag for i dag får de jo kun tre tusind en

tal og eksempler viser jo at ordningen måske ikke

har bestemt ikke noget imod at kigge på ordningen vi mener det er vigtigt at gøre det

også forbedres men men vi er nødt til at gøre det på et ordentligt

vi vil gerne vente på det arbejde som jo helt præcis kan fortælle os nogle ting hvem bruger ordningen hvem er de her piger hvem er de her familier

efter hensigten og hvis ikke

hvad kan vi så gøre for at sikre de her au pair personer

for når man kigger på

au pair ophold egentlig skulle at det handler om at udlændingen skal bo hos en værtsfamilie med børn under atten år på lige vilkår med resten af familiens medlemmer

formålet med opholdet er at au pair personen kan forbedre sine sproglige og eventuelle faglige kundskaber samt udvide sin kulturelle horisont horisont

som modydelse deltager au pair personen i de huslige pligter i værtsfamilien og pligterne

børnepasning rengøring tøjvask og madlavning i

det enhedslisten så vil

egentlig at udvide ordningen

i en helt anden type

at der er nogle

at værtsfamilier prøver på at hjælpe dem med

kulturen i i danmark eller

sprog så derfor er

andet end at man jo kan se ud af det

perioden hvis de skal være under tredive år er

være gift da det ikke er foreneligt med formålet med et au pair ophold at ansøger

medfølgende mindreårige børn at ansøger bør have en uddannelsesmæssig baggrund svarende til minimum niende klasse at ansøger skal tale og forstå et rimeligt dansk svensk norsk engelsk eller tysk og at ansøger

som udgangspunkt ikke tidligere må have haft to eller flere au pair ophold i andre vesteuropæiske lande

set det der ligger til grund for au pair ordningen og i den forbindelse synes jeg det er helt fint at regeringen har sat en undersøgelse i gang men når vi så skal til at kigge på

føre au pair ordningen tilbage til det der var

det her med at man i dag bruger au pair ordningen for at få billig arbejdskraft

vi vil se en begrænsning af hvor mange

selv haft nogle i min familie der har været ude som au pair

få kendskab til sprog og forholdene i det land de nu har været

sørge for at der kommer billig arbejdskraft

i stedet for at sikre at au pair ordningen

skal man jo bare vide med sig selv at når de kommer herop

få penge og nogle af dem sender de hjem

børn ikke dør af sult

de får tre tusind en hundrede og halvtreds kroner i lommepenge

som udgangspunkt vil man jo sige at selvfølgelig er det nogle folk som arbejder og selvfølgelig er

husarbejdere når man

kan man gøre rent eller passe børn der er ikke stor forskel på om man skal passe børn

man skal gøre rent de skal hjælpe til

i dag bor oppe i nordsjælland

er det langt væk fra det der oprindelig var tiltænkt med au pair ordningen vi mener at vi skal tilbage og se på

hvis ikke familien har mindreårige børn skal de slet ikke have en au pair så kan de hyre et hjemmeservicefirma til at gøre rent og ikke hente en

gå ind i familien i det daglige og

børnepasning det skulle være en familie der havde et mindreårigt barn i dag kan

grundlæggende tanke ved au pair ordningen jeg skal ikke gøre mig klog på hvor mange der

hvor de kommer fra og hvordan arbejdsforholdene er

det er vidt forskelligt der er mange familier der behandler

godt nok og lever op til det der er tanken bag au pair ordningen

se på det grundlæggende i det og

der så kommer ud af den undersøgelse

medlemmer radikale venstre er optaget af at sikre gode og rimelige vilkår for au pair personer som kommer til danmark derfor vil vi gerne kvittere for enhedslistens spørgsmål og forslag som er velmente men vi kan ikke på nuværende tidspunkt forholde os konkret til dem da ministeriet er i gang med en analyse af området vi afventer den analyse før vi melder mere konkret ud

som forhåbentlig vil give den fornødne baggrund og viden

ændre au pair ordningen på de punkter hvor den så vil trænge til ændring vi vil have de positive briller på når det seriøst skal overvejes om danmark skal ratificere ilo konventionen om domestic workers men det er en overvejelse som jo har flere aspekter og nogle har været inde på det i dag blandt andet hænger det rigtig tæt sammen med debatten om hvorvidt au pair personer skal blive ved at være at betragte som yngre mennesker på kulturudveksling eller skal betragtes som betalt hushjælp i sf har vi også den holdning at enten er man på kulturudveksling med en særlig status ligestillet med et medlem

der svarer dertil eller også er man betalt hushjælp med almindelige danske lønmodtagerrettigheder og forpligtelser

nogle ting som vil skulle debatteres forventer vi når undersøgelsen kommer et misbrug af au pair personer som blot billig arbejdskraft til husligt arbejde er naturligvis ikke acceptabelt og vi vil hos os gerne medvirke til at stoppe misbrug af ordningen jeg har forstået at nogle af de ting forslaget rejser

ser frem til at undersøgelsen af au pair området bliver færdig

mest liberale ordning der findes men den fungerer rigtig godt for rigtig mange mennesker og jeg synes at det vigtige at holde fast i her er at de

kommer til danmark jo kommer her frivilligt

alternativet er betydelig værre derfor synes jeg

det er godt at der kommer nogle mennesker herop som får en

og få en levestandard som er langt højere end

konsekvenser som jeg synes man skal overveje

få en au pair og rigtig rigtig mange danske familier

det letter deres hverdag hvor to travle forældre må knokle mange timer om ugen for at tjene penge og må aflevere en stor del af dem i skat så de også kan forsørge en masse andre mennesker

synes vi sådan set at det er en rigtig god ordning at at der er mulighed for at få lidt afhjælpning

synes at der er en lille smule hykleri i det fra enhedslistens side

tredive timer om ugen og får en aflønning for det plus kost og logi

ansøgning fra enhedslisten som godt nok er et par år gammel muligvis ændret sig men

i hvert fald haft følgende indstilling på et tidspunkt der søgte man nemlig en ulønnet praktikant

til ingen løn eller til en lille løn også kan have en værdi i sig selv og at der

nogle mennesker der søger sådan nogle job fuldstændig frivilligt uden tvang

man godt sætte et stort spørgsmålstegn ved blandt andet

en sociologisk undersøgelse udført af en filippinsk

at firs procent af de halvtreds som har svaret er utilfredse

godt tilføje at der er mange af værtsfamilierne som behandler deres au pair godt og lever helt op til loven men vi bliver nødt til at sige at loven er forældet

hvorfra au pair pigerne kommer firs procent af dem kommer fra filippinerne og de fleste andre kommer fra ukraine rusland og thailand det handler om folk som kun kan overleve ved at arbejde i de danske hjem i dag bruges ordningen primært til import af billig arbejdskraft fra tredjelande uden for eu til varetagelse af husarbejde og børnepasning i private husstande au pair ansatte er dermed i dag mere beslægtet med begrebet domestic workers som er behandlet i ilo konventionen fra to tusind og elleve

det oprindelige kulturelle idégrundlag

at au pair ordningen i de seneste ti til femten år har skiftet karakter fra vesteuropæisk udveksling

en brik i det globale arbejdsmarked indebærer at au pair ordningen er omgærdet af myter og forældede forventninger de europæiske regler der blev udformet i nitten ni og tres og som danmark tiltrådte i nitten

og halvfjerds gælder fortsat stort set uforandret

år gennemført flere undersøgelser der belyser de nuværende konsekvenser af den gældende ordning ingen af undersøgelserne kan siges at levere en fuldstændig afdækning af au pair ordningens funktion det vil sige konsekvenserne

pair pigernes hjemlande og i danmark og perspektiverne for den enkelte au pair men retningen er ret entydig au pair arbejdet

pigernes vilkår er ensidigt fastlagt af regeringen og i sidste ende af folketinget helt ulig alle andre ansættelsesgrupper i danmark det er således op til regeringen og folketinget at gennemføre de forbedringer af vilkårene som en tilpasning til virkeligheden i år to tusind og tretten vil kræve

det er det som dette forslag giver nogle bud på vi vil sikre folk som arbejder som au pair i danmark bedre muligheder for at kræve deres ret de står jo i en situation hvor de ikke har en mulighed for at brokke sig

bliver behandlet efter lovgivningen hvis de klager kan værtsfamilien opsige kontrakten og

desuden indeholder forslaget en lønregulering man kan også reelt kalde det en mere retfærdig form for lommepenge jeg tror faktisk at værtsfamilierne gerne vil betale lidt mere for

det kun er rige mennesker der har en au pair men noget tyder på det når vi ser

kommune jeg vil tillade mig at sige at det er typiske velhaverkommuner der kan ikke være tvivl om at det reelle formål

gradvis har ændret sig fra kulturel udveksling på lige vesteuropæiske vilkår til ønsket om lønnet arbejde som husarbejder hvilket

i dansk sammenhæng kan blive som au pair tilsvarende gælder formodentlig for de fleste værtsfamilier au pair dækker et reelt behov for daglig hushjælp i travle velhavende værtsfamilier derfor klinger det lidt hult og

til utallige problemer når de danske regler og de sidste mange års regelændringer alene tager udgangspunkt i et urealistisk forsøg på at gennemtvinge det oprindelige kulturelle formål for eksempel

og sanktioner i forbindelse med merarbejde der foregår naturligvis en kulturel udveksling når au pairen arbejder i danmark ligesom det er tilfældet for alle andre der arbejder på det danske arbejdsmarked men manglende rammer for uddannelse manglende krav om danske sprogkurser og truslen om udvisning

pairen finder en dansk partner peger snarere på mindre end på mere kulturel udveksling end ved andre former for beskæftigelse i danmark formålet

dem et godt liv med at lære dansk og det danske demokrati med disse ord håber og tror jeg på at regeringen vil tage au pairen alvorligt jeg håber og tror på at de bedste erfaringer fra nogle værtsfamilier kan og skal bruges når ministeren rigtig får kigget på loven og får rettet op på de gammeldags formuleringer så vi kan give ikke mindst de filippinske au pairer rettigheder

rejser diskussionen fra regeringens side har vi det

udgangspunkt at det er en rigtig god idé at både mor og far holder barselsorlov og er en del af det lille barns liv det er godt for barnet det er godt for familien og det er selvfølgelig også godt for ligestillingen i danmark har vi allerede rigtig gode regler på barselsområdet jeg tror det er nogle af de regler mange

og perioden hvorpå man kan være på barsel i danmark

er noget mange børnefamilier sætter stor pris på og er

der er stadig flere mænd der benytter sig af

men i altovervejende grad er det fortsat kvinder der tager den primære del af

fordi vi selvfølgelig er er opmærksomme på at også vaner traditioner og kultur kan spille en rolle i forhold til om det er mænd eller kvinder der tager den primære del af barselsorloven vi er samtidig opmærksomme på at

reglerne om barselsorlov er noget af det der påvirker en families liv

mange familiers liv er det rigtig vigtigt

at man tænker sig rigtig rigtig godt om barselsreglerne man kan sige det på den måde at vi synes det er

vigtigere at vi får lavet de bedste regler end at vi hurtigt får lavet de næstbedste regler

har vi på det her område nedsat et et udvalg kommissoriet er er velkendt hvor arbejdsmarkedets parter og en række andre interessenter har sæde og meningen med det udvalgsarbejde er selvfølgelig

de danske overenskomster ser ud i forhold til

og andre ting der relaterer sig til

barselsdagpenge i forældreorlovsperioden udvalget

er bredt sammensat og jeg forventer

at vi får en god udvalgsbehandling så vi også her får et godt grundlag at stå på enhedslisten er inde på at

de øvrige nordiske lande er langt foran danmark hvad angår barselsrettigheder til fædrene og det er helt rigtigt altså

er mænds rettigheder stærkere og bedre i vores nabolande jeg tror samtidig at man skal være opmærksom på at de øvrige nordiske lande

på den måde at man generelt har udvidet barselsrettighederne og det er jo et forhold der vil

i danmark og som jeg sagde det før er vi fortsat

og når udvalgets arbejde er færdiggjort

foretager eventuelle store ændringer i menneskers liv at man undersøger tingene ordentligt og det er altid fornuftigt at have et ordentligt vidensgrundlag at stå på

selvfølgelig er det afgørende når vi taler om barselsområdet at det ses i sammenhæng med vores overenskomstsystem

kompenseret når man går på på barsel så regeringsgrundlagets ord gælder fortsat men det skal ikke hindre hverken regeringen eller andre i at søge et ordentligt vidensgrundlag at stå

er nødvendigt i den her sag det ændrer ikke på vores mål om at mænds rettigheder i forbindelse med barsel er

så målet ligger fast men vi har altså vurderet at det

orloven som i øvrigt kan deles med med den anden forælder det er da vigtige rettigheder som langt hovedparten af kvinderne i danmark benytter sig af og i øvrigt er glade for det er jo ikke rettigheder som

families liv og en kvindes

ens krop har været igennem noget af en proces kan man sige og har brug for en helingsperiode

øremærke tre måneders barsel

er det familien der beslutter

bare ikke længere familiens beslutning men men det er da ikke en større ret end det der er i dag

bedst kan vurdere det nu ved jeg ikke

sundhedsstyrelsen anbefaler at man ammer sit barn fuldt ud i seks måneder og delvis i tolv måneder så der kan godt være

en god grund til at familien somme tider vælger at det er bedst at moderen får

orlov frem for faderen som ikke kan amme barnet og give de gode næringsstoffer der

økonomi spille en rolle lovgivning

på familieområdet det gælder allerede i dag allerede i dag er der lovgivning der er bestemmende for hvor mange uger mor kan og skal tage og hvilke uger kun far kan tage de regler gælder allerede i dag og det har jeg i øvrigt ikke hørt nogen

fra min side problematisere at man sætter det her område helt frit

jeg tror det er vigtigt at der er nogle beskyttelsesregler

hvornår man har adgang til at gå fra inden man som kvinde skal føde og i øvrigt også om hvordan man er beskyttet efter

en fødsel men det kan være der er en principiel uenighed der

det ville være et tilbageslag tilbage står fortsat at

videnskabsminister morten østergaard og familien hjemme hos europaminister nicolai wammen godt må have lov til at fordele barslen frit mens alle andre danske familier skal have barselskvoter udstukket

det var ikke fordi de to ministre og deres familier var

forklaret af statsministeren for alle familier er specielle

og venstre fuldstændig enige med statsministeren alle familier har

måde at gøre tingene på alle familier har deres særlige udfordringer at tage højde for

forældrene er en beslutning der træffes bedst

når den her beslutning skal træffes

være så fleksibel som muligt derfor siger venstre nej til øremærket barsel derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget når det er sagt

ret specielt at stå på talerstolen i dag med et beslutningsforslag fremsat af regeringens støtteparti omhandlende et forslag der står i regeringsgrundlaget og som regeringspartierne og enhedslisten

tidligere har fremsat

forundrede og fortørnede over at de skal fremsætte forslaget nu hvor regeringen og enhedslisten har mandater nok til at gennemføre den tvangsbarsel

som man sammen har drømt om i mange år jeg forstår det til fulde

mod køb af sex

i venstre har vi svært ved at se formålet med den barselssyltekrukke der er blevet nedsat af beskæftigelsesministeren spørgsmålet om øremærket barsel er et spørgsmål om hvorvidt det er familiens ret

bestemme eller om det er et ekspertudvalg der skal bestemme hvordan den enkelte familie skal tage sin barsel i venstre håber vi derfor at den her såkaldte barselssyltekrukke som jeg kaldte den snarere er tænkt som livmoder for endnu et løftebrud på ligestillingsområdet og at regeringen simpelt hen synes

være en tand for pinligt at gennemføre tre fuldtonede ligestillingspolitiske løftebrud på mindre end et år

som man gjorde i spørgsmålet om køb af sex men bevares

det er ærlig talt ikke en videre ærlig måde at føre politik på men hvis det er det der skal til for at familierne får ret til at bestemme hvordan de fordeler barslen

er det i orden med os fred være med det det kan vi sagtens leve med

en ambition om at øremærke op til tolv uger af forældreorloven til far i dag oplever mange mænd nemlig at de ikke kan tage den forældreorlov som de ønsker både økonomien arbejdspladskulturen og

at det kan skade karrieren betyder mindre tid sammen med børnene men alt tyder på at en øremærkning af forældreorloven gør en forskel lad mig give et eksempel hvis man kigger på de kommunalt ansatte mænd

en tiendedel af den forældreorlov som deres kvindelige kollegaer

var tallet oppe på mere end atten procent årsagen var

overenskomsten af seks ugers forældreorlov

mænd vi vil gerne give danske familier en bedre mulighed for at at far tager noget af barslen og derfor vil vi gerne øremærke en del af forældreorloven til mænd

som ministeren også har sagt vigtigt at vi får lavet den rigtige lovgivning det har en stor betydning for danske familiers hverdag hvordan barselsreglerne ser ud derfor er vi også glade for det udvalg

se nærmere på hele området

hvordan vi kan skrue en øremærkning af barslen til mænd sammen

barselsorlov så

der er mange forskellige familieformer mange forskellige typer af job osv men lad dog for guds skyld familierne selv bestemme det er sådan set et indtrængende

og når

især det med økonomi altså at faren måske tjener

være for med respekt for det arbejde de laver

ligesom delt op i to blokke

jeg gerne ville sige til alt det jeg synes er noget vrøvl

fra fra modpartens side sådan er det

det er sådan at der er en barsel der er øremærket kvinden det er der fordi det er kvinden der går med barnet det er kvindens krop der ændrer sig det er kvindens krop der skal hele efter en fødsel det giver god mening

barsel som familien selv kan tilrettelægge det kan man ud fra de vilkår man nu har i hver enkelt familie

vil jeg også i den her sag være fuldstændig enig

familie er speciel enhver familie er speciel enhver familie har specielle forhold og

således at det passer ind i den familie man nu engang er

i dansk folkeparti

bemærkninger der så er kommet i løbet af den debat vi har haft indtil videre for

vores beskæftigelsesminister sagde blandt andet noget med at vaner og kultur kunne spille en rolle

at man har en kultur for hvem der tager sig af hvad

forskel på kvinder og mænd er det meget forfærdeligt at vi gør nogle ting er forskellige at vi ligesom tager os af nogle forskellige ting det er det åbenbart vi skal åbenbart være ensrettede vi kan også se det i forhold til kvoteforslag og så videre og så videre vi skal simpelt hen bare gøre det samme uanset køn og det synes vi

det her forslag er det for at drille regeringen

her øremærkede barsel jeg kan måske godt forstå

betragtning at det står i regeringsgrundlaget

at regeringspartierne i hvert fald før valget gik ind for det her med hud og hår

fordi det er et spørgsmål om ligestilling så

et spørgsmål om ligestilling overhovedet

hvordan vi skal leve vores liv

intet med ligestilling at gøre ligestilling er lige muligheder og mig bekendt

dele de to og tredive ugers barsel

en forkert præmis et forkert udgangspunkt man ønsker egentlig bare at beslutte bestemme hvordan familierne skal tilrettelægge deres barselsorlov og det er uanset at vi udmærket godt ved at

arbejdssteder hvor man ikke har fuld løn under barsel

og det er derfor op til den enkelte familie netop at tilrettelægge barslen sådan

det passer ind i familien

at dansk folkeparti ikke støtter

være nogen tvivl om at radikale venstre helhjertet støtter forslaget om at øremærke en del af den nuværende fælles barselsorlov til fædrene

at vil man sikre mere ligestilling på arbejdsmarkedet vil man mindske mindske løngabet og det endnu større pensionsgab vil man skabe mere lige karrieremuligheder kommer man ikke uden om at kigge på barselsreglerne i dag tjener danske mænd i gennemsnit atten procent mere end danske kvinder selv om kvinderne er bedre uddannet der er kun seks procent af toplederne som er kvinder ni og firs procent af danmarks professorer

det er der ikke én entydig grund til men alle arbejdsmarkedsforskere peger på at vi kan få et ordentligt nøk i den rigtige retning på alle områder

en mand og en kvinde de er begge to fem og tyve år

to nyuddannede så ligger der potentielt to hundrede og seks og halvfems dages barsel per barn foran moderen mod seks og tredive dage foran faderen

i gennemsnit men det er alligevel en så betydelig forskel at det spiller ind

at sikre mænds rettigheder i forhold til fædrerollen

i familier hvor far har holdt barsel er en lavere skilsmisserate alt i alt kan vi altså støtte intentionerne i beslutningsforslaget men som det allerede er nævnt et par gange har regeringen et arbejdende udvalg på sagen

belyst og analyseret de mulige konsekvenser af nye regler og vi vil sikre os at udvalget får drøftet de mange problemstillinger med en bred kreds af interessenter vi ser frem til udvalgets konklusioner som vi regner med kommer til august og vi glæder os til at diskutere en konkret model for den øremærkede barsel sammen

det er efter vores opfattelse både til gavn for børnene der får mere tid sammen med deres fædre og naturligvis også for faren som får mulighed for at knytte sig til den lille ny i langt højere grad end i dag hvor det er moren der tager hovedparten af barselsorloven det vil også være med til at dele den indkomstmæssige byrde det er når den ene forælder i en længere periode er på barselsorlov og hvor kun den ene del af perioden er med fuld løn

for ikke at tale om de tilfælde hvor det alene er barselsdagpenge man har at leve for

i øvrigt interessant at notere sig at såvel lønmodtagerorganisationer som arbejdsgivere i vores nordiske nabolande har haft meget fokus på netop det

begge parter har været positive over for en øremærkning som en del af barselsorloven til mænd som det er tilfældet i blandt andet sverige

et mere fleksibelt arbejdsmarked fordi køn så vil spille en mindre rolle når talen falder på barselsorlov hvis fædre er med til at tage deres del af barselsorloven vil fraværet blive mindre for mødrene og dermed gøre det mere overskueligt at planlægge for arbejdspladserne ligesom kvindernes karriereforløb i mindre grad afbrydes undervejs det kan være med til at sikre kvinderne et generelt bedre og mere varieret fodfæste på arbejdsmarkedet flere jobmuligheder og naturligvis også at være bedre med lønmæssigt

for vores unger er herlige og vi har som samfund en interesse i at sikre at børnene får den bedste start derfor har vi i danmark i flere omgange sikret og udvidet barselsorloven i øvrigt med meget brede flertal men det har naturligvis også nogle konsekvenser som så er begrundelsen for det forslag vi behandler i dag

forslaget ganske rigtigt påpeger af samme årsag har regeringen

igangsat et udvalgsarbejde der i løbet af foråret skal se på alle aspekterne ved en øremærkning og som vi forventer at se resultatet af til sommer det er kompliceret stof da der blandt andet er en hel del overenskomster der bygger oven på

så vi skal have et klart overblik over hvilke mulige konsekvenser der faktisk er ved en øremærkning før vi træffer den endelige beslutning

også godt sige at jeg tænker at det er en slags romantisk vildfarelse at familien i dag træffer et reelt frit valg i alle tilfælde

familiernes frie valg men der er mange ting der

kulturen på arbejdspladsen og strukturelle forhold i samfundet alt sammen er ting som vi tror også i dag begrænser fornemmelsen af

kan opleve sig forhindret i at træffe

i detaljen og vi tillader os at bruge lidt tid sammen med blandt andet arbejdsmarkedets parter til at se nøjere på det

før vi forhåbentlig kan sikre en øremærkning af en del af barselsorloven til mænd

derfor støtter sf ikke for nuværende beslutningsforslaget

på den måde man i enhedslisten finder bedst vi er tilbage

halvfjerdserne dengang det private skulle gøres politisk hvis mor tryner far i forhandlingen om fordeling af barselsorloven træder staten til og klarer ærterne hvis far smyger sig udenom og undsiger sig tid med barn og

meget overladt til tilfældighederne og ganske lidt er overladt til familiens egen dømmekraft

at også far gik hjemme med de små det var vi glade for det er en model

hvis man som jeg begynder at lave mærkelige bevægelser med mundvigene efter måneder med kogning af mos og formiddage i regn på legepladsen jeg elsker mine unger

og kyssede ungerne og puttede dem i bad mens en anden havde stået for underholdningen hele dagen men tænk engang der findes familier som har det helt

og leve anderledes det

det rigtige for min nabo det er vistnok det

kaldes mangfoldighed eller det kunne

skal fortælle familierne hvad der er bedst

for de er så indviklede i dag at det nærmest kræver en videregående uddannelse at forstå dem men har den lange barsel ikke en omkostning for kvindernes karriere vil nogle spørge jo

de valg vi træffer har betydning

eller hvis man vælger at gå fra jobbet hver dag klokken femten tredive men skal vi som politikere diktere

nej det skal vi selvfølgelig ikke gjorde vi det ville det være et stort indgreb i menneskers ret til at indrette deres liv et indgreb i alt det der gør livet værd og det kan vi selvfølgelig ikke være interesseret i

det samme bortset fra nogle faktuelle opdateringer af regeringsgrundlaget fra oktober

danmark der står sammen fremgår det at regeringen vil øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden så vidt så godt der burde ikke være nogen ko på isen når vi alligevel vælger at fremsætte dette beslutningsforslag er det fordi vi er blevet i tvivl om regeringen egentlig vil og om den vil

nogle positive tilkendegivelser fra regeringspartierne men undrer undrer mig også over de udmeldinger der har været fra regeringspartiernes ordførere og fra ministeren her i dag hvis nu

vi bare rette en eneste dato i vores beslutningsforslag i stedet for

øremærket barsel et ligestillingsredskab oven i købet et der skaber mere ligestilling for begge køn

meget svært at forstå at nogle har været imod denne fordeling af barselsmånederne det er ligestilling for mænd fordi man dermed siger at nærværet af begge forældre uanset køn

det hjælper faderen der gerne vil være sammen med sin baby over for en eventuel modvillig arbejdsgiver

orlov en af de mange undersøgelser af

er lavet af bente marianne olsen

som ønsker en yderligere øremærkning begrunder det med at det vil virke som et godt argument over for arbejdsgivere og kollegaer

også ligestilling for kvinder fordi man dermed sikrer at

ikke længere kommer bagud på arbejdsmarkedet

og pension i forhold til arbejdsopgaver alene fordi

i forbindelse med nedsættelsen af lønkommissionen var et argument ikke mindst fra den borgerlige fløj

øremærket barsel virker efter hensigten erfaringer fra de lande der har indført ordningen viser at mændenes andel af barslen stiger

og kvinders lønniveau nærmer sig hinanden effekten vil jo først for alvor kunne ses når de kvinder der har født mens øremærket barsel har eksisteret er nået igennem deres arbejdsliv men i norge har man lavet et forskningsstudie som viser at gabet mellem mænds og kvinders løn mindskes desuden har en svensk undersøgelse vist at kvinder stiger i løn i takt med at mænd tager mere barselsorlov senest har det

for at mændene også skal have adgang til at holde længerevarende barsel med deres børn ifølge analysen kvinders økonomiske bidrag til velfærdsstaten koster en kvinde igennem et helt liv staten en

million kroner ifølge økonom nina smith der står bag analysen er en af de vigtigste årsager til skævvridningen at det i dag i langt de fleste tilfælde er kvinderne der tager barselsorloven deles barslen i højere grad mellem mænd og kvinder vil flere få det fulde ud af deres uddannelse og samfundet vil vinde